forhandlingen er afsluttet og vi går til afstemning om

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v otte og tres af john dyrby paulsen marianne jelved jonas dahl og frank aaen

forslag til vedtagelse der stemmes om forslag til vedtagelse nummer v seks og tres af steen gade lars christian lilleholt pernille rosenkrantz theil mikkel dencker rasmus helveg petersen per clausen og mike legarth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

der er ikke stillet ændringsforslag

at udtale sig

da det ikke er tilfældet går vi til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

forslaget er vedtaget og vil nu blive tilstillet

ønsker flere at udtale sig da det ikke er tilfældet går vi til

stemte nul lovforslaget er vedtaget og vil blive tilstillet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

det vedrører lovforslagets endelige vedtagelse og der kan stemmes

udtale sig da det ikke er tilfældet går vi til

forslaget er enstemmigt vedtaget og vil nu blive tilstillet tilstillet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

der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse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

der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse

hundrede og tre

lovforslaget er vedtaget og vil nu blive tilstillet

ønsker nogen at udtale sig

lovforslaget er enstemmigt vedtaget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

om lovforslagets endelige vedtagelse

lovforslaget er vedtaget og vil nu blive tilstillet

stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet

ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet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

tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen slut og vi går til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

venstre og det konservative folkeparti har bedt om at få

kan vi ikke støtte det samlede lovforslag da de lempelser

der er lagt op til åbner for at forældre kan sende deres børn på genopdragelsesrejser uden konsekvenser dog

mener at der er et element i lovforslaget der

handler om at fritage børn under seks år for integrationsvurdering som jeg sagde allerede ved førstebehandlingen

at disse dybt skadelige genopdragelsesrejser finder sted

at få lovforslaget delt op i to så vi kan stemme om det her ene element for sig og så de øvrige for sig

ordnet langt mere elegant hvis justitsministeren havde indbudt til et bredt samarbejde

man var tiltrådt nemlig at folketinget skulle samarbejde

positive og konstruktive i den her sag og at vi gerne ville forhandle lige præcis det her område men intet har vi hørt intet er der sket i stedet har justitsministeren valgt fuldstændig at svigte alle de løfter der var lagt op til om bredt samarbejde på udlændingeområdet

udarbejde det her lovforslag i en meget meget snæver kreds hvor man ikke inviterede for eksempel venstre indenfor ved forhandlingsbordet

tage det her skridt i dag og bede om

få delt lovforslaget op for der skal ingen tvivl være om at for venstre er det børnene det handler om vi vil ikke være med til at tage børnene som gidsler i den her sag og derfor ser vi heller ikke anden mulighed end at bede om at få delt lovforslaget op

venstre holdt sin ordførertale under førstebehandlingen var det bestemt ikke vores indtryk at der var villighed til forhandling fru inger støjberg talte om

et meget dilemmafyldt forslag

fru inger støjberg her giver udtryk for at en opdeling af forslaget

forslaget af tekniske årsager går tilbage til udvalget for udlændinge og integrationspolitik så vi har muligheden for påny

forhandlingen om afbrydelse foregår efter reglerne for korte bemærkninger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

jeg giver ordet til justitsministeren

at pålægge regeringen at fremsætte et lovforslag der indebærer at offentlig forhånelse af danmark og af det danske flag straffes på samme måde som en forhånelse af fremmede stater og

hundrede og ti e strafbart offentligt at forhåne en fremmed nation en fremmed stat

de forenede nationers og det europæiske råds flag efter forslagsstillernes opfattelse er en forhånelse af danmark og det danske flag

forhånelse af andre nationer eller deres nationalitetssymboler forslagsstillerne anser det derfor for at være en mangel ved straffelovens § en hundrede og ti e

bestemmelse ikke er udformet sådan at danmark og dannebrog

vi har jo tilbage i

to tusind og seks behandlet et lignende forslag fra dansk

opbakning til forslaget fra noget andet parti i folketinget

lad mig starte med at nævne at straffelovens § en hundrede og ti e

formål at beskytte danmarks forhold til fremmede magter og den danske stats interesser i forhold til udlandet en eventuel kriminalisering af det at forhåne danmark

danske nationalitetsmærker ville i givet fald have et helt andet formål end dette i gåseøjne udenrigspolitiske formål der er altså tale om to

anses som en mangel ved straffelovens

bestemmelse ikke omfatter en forhånelse af danmark og det danske flag efter denne

indrømmet mere tekniske indvending mod beslutningsforslaget

understrege at regeringen ikke på nogen måder har sympati for eksempelvis en afbrænding af dannebrog men muligheden for at

kritisere danmark og det danske samfund er nu engang helt centralt for ytringsfriheden her i landet vi lægger i danmark vægt på er en udstrakt grad af ytringsfrihed man skal i et demokratisk

ikke kriminalisere meningstilkendegivelser hvorved danmark kritiseres uanset hvordan

det gælder også hvis kritikken udtrykkes ved en afbrænding af det danske flag en sådan kriminalisering rettet mod meningstilkendegivelser

flag under visse omstændigheder jo ville kunne

§ tre i det der hedder ordensbekendtgørelsen efter

må slagsmål skrigen råben eller anden støjende voldelig fornærmelig eller lignende optræden ikke finde sted hvis denne adfærd konkret er egnet til at forstyrre den offentlige orden som det hedder endvidere

bekendtgørelses § tolv blandt andet forbudt at tænde bål

det kan medføre fare eller ulempe for eksempelvis forbipasserende den endelige afgørelse af om en afbrænding af det danske flag i det konkrete tilfælde udgør en overtrædelse af ordensbekendtgørelsen

de tilfælde hvor afbrændingen skete som et led i en politisk meningstilkendegivelse så med de begrundelser vil jeg

at regeringen ikke kan støtte en sådan yderligere kriminalisering

af de grunde som jeg har været inde på selvfølgelig heller ikke

den eksisterende lovgivning varetager et udenrigspolitisk hensyn hvor

fra dansk folkeparti mere er sådan et indenrigspolitisk anliggende og derfor kan man ikke lave denne kobling men ministeren var i øvrigt enig i at det er ubehageligt når nogen brænder dannebrog af og

så om ministerens tale her

en afvisning af dansk folkepartis forslag ud fra at dannebrog ikke er udenrigspolitik eller var det i det hele

hvis det kun er i forhold til det her med at der er

og indenrigspolitik så er spørgsmålet til regeringen jo

et selvstændigt forslag om en selvstændig bestemmelse

kan regeringen ikke støtte den yderligere kriminalisering som

har ytringsfrihed her i landet og at ytringsfrihed betyder

noget som regeringen vil kæmpe for

det ytringsfriheden i grundloven

meget udstrakt grad af ytringsfrihed i

først giver jeg ordet til venstres ordfører herre preben bang henriksen

at straffeloven straffer den der forhåner fremmede nationers flag eus flag og natos flag

hvorimod det er tilladt at forhåne det danske flag

har været bekendt med denne forskel men det er klart at ved en nærlæsning af straffeloven

fremgår det ganske tydeligt at det forholder sig sådan som forslagsstilleren siger en ting er min manglende viden på området men noget andet er at jeg nu heller ikke har konstateret at der skulle

noget særligt behov for

må jeg sige at en sidestilling af dannebrog med andre udenlandske flag

ganske logisk jeg har lidt svært ved at forstå justitsministerens tekniske fremstilling om om de udenrigspolitiske

sagde omkring ytringsfriheden dybest set må man jo sige at folk jo har mange forskellige måder at ytre sig på og et eller andet sted

udtrykte sig kritisk over for

syrien og andre stater på den måde vi skitserer her i dag så umiddelbart tror jeg det har lidt at gøre med forståelsen af ytringsfriheden på

må vi sige at den variant som vi har i straffeloven i dag

færreste har jo på nogen måde forståelse for at det skulle være strafbart at afbrænde andre nationers flag og

straffrit at afbrænde dannebrog

for så vidt fuld forståelse for en sidestilling

også forståelse for intentionerne bag forslaget og vi går positivt ind i udvalgsarbejdet jeg vil meget gerne have afdækket behovet for egentlig ændring altså hvor stort problemet

at offentlig forhånelse af danmark og det danske flag skal straffes på samme måde som forhånelse af fremmede stater

at det her med at brænde dannebrog af eller forhåne danmark og det der i

bryder os om overhovedet men alt det som vi ikke bryder os om skal jo ikke nødvendigvis være omfattet af

om må vi argumentere imod

trampe på nogle danske symboler på en måde som jeg er uenig i ja uanset at jeg ikke bryder mig om det

jeg faktisk at det skal være lovligt også selv om jeg er uenig i den måde de ytrer sig på og også

i det de ytrer så så kan man sige

dog var en meget vidtgående opfattelse af ytringsfrihed at man

skal kunne ytre alt muligt ja

det faktisk en dansk værdi at vi har en meget vidtgående ytringsfrihed

forhåner dannebrog det synes jeg da er en interessant konklusion som jeg på ingen måde er enig i man siger at det er en ytringsfrihed

om det at være dansk hvis vi tager andre landes flag så berører det deres følelser omkring det at

være britisk eller amerikansk eller svensk for den sags skyld og jeg synes det er vores ret selv at bestemme og vurdere hvordan man skal have det med det at være dansk

ikke nødvendigvis automatisk vores ret at blande os i hvordan

at der er forskel på vores eget flag og på andres flag

nok så meget deres følelser så kan man jo diskutere hvordan

vi skal have det med vores eget flag jeg synes det er forfærdeligt når jeg ser nogle brænde dannebrog af hvad enten det

andre steder i verden men på spørgsmålet om

har en meget vidtgående ytringsfrihed i danmark

er noget af det der karakteriserer danmark som land

rummelige tingene skal være og kan herre ole

slet ikke forstå at der er en kortslutning i argumentationen når man siger

håner andre nationers flag vi går så meget op i det at vi

men i forhold til vores eget folk

som så mange andre gange når der er ytringer eller måder folk ved handlinger udtrykker sig på som jeg er uenig i

med henblik på den måde de har valgt at udtrykke sig på og det de prøver at ytre er masser af synspunkter jeg er uenig i masser og masser af synspunkter

grundlæggende uenig med men en del af opgaven her er jo at forsøge at bekæmpe dem med ord og argumenter vi kan ikke gøre alt det strafbart som vi ikke bryder os om det er det der i

er min banale pointe og så synes jeg der er den væsentlige skelnen og den synes jeg andre lande også burde lægge sig i selen nemlig at man har følelser bundet op på sine egne symboler og jeg har også følelser bundet op på vores flag derfor har jeg en anden ret til at regulere det end andre lande har fuldstændig tilsvarende anerkender jeg at andre lande har ret til at regulere hvordan deres flag skal behandles uden at jeg nødvendigvis blander mig i det

ordet til den radikale ordfører fru zenia stampe

et sundt demokrati er jo kendetegnet ved en udstrakt grad af ytringsfrihed ytringsfrihed er en forudsætning for fri information det er en forudsætning for fri holdningsudveksling og dermed er det også en forudsætning for den frie meningsdannelse hvis man skal sige hvad demokrati er

når ytringsfriheden bringer nationens sikkerhed i fare det er derfor vi har et forbud mod at forhåne fremmede nationers flag

bringer enkelte individers sikkerhed i fare det er grunden til at det er forbudt at fremsætte løgne eller truende og nedværdigende uddannelser udtalelser om andre

at forhåne eller brænde dannebrog

og derfor mener vi at det er et fuldstændig unødvendigt indgreb i ytringsfriheden

handler om kritik af nationen eller et af nationens stærkeste symboler

og de truede nationer fejler

i de lande vi normalt ikke vil sammenligne os med

når vi ser nogle brænde det danske flag vi ryster på hovedet og synes

derfor ikke støtte forslaget

til andre nationers flag fn flaget og eu flaget i danmarks interesse

i fuld alvor

ske noget som helst

sig hvis alle grækerne gik på gaden nu og afbrændte det europæiske flag det kunne måske

position i det europæiske samarbejde

gør grin med deres symboler

vi er så stærke i vores tro på danskheden at det kan vi godt

på andre nationers flag på vores eget flag brænder andre nationers flag af eller brænder vores

sige at vi regulerer det ved at

ikke kommet nogen gode argumenter for hvorfor man lige præcis skal undtage det

vi kan godt blive enige om det er uciviliseret at brænde et flag

et flag eller lignende betyder at man begynder at true andre men vi tror bare på at trods alt så civiliserede

er nogen der optræder uciviliseret og brænder vores flag gudskelov

dehnhardt er forhindret i at holde sin tale

starte med at undre mig jeg undrer mig

venstre og konservative som jo havde regeringsmagten og havde justitsministerposten det var i hvert fald de konservative

er helt sikker på at hvis vi slår op i

er den nuværende justitsministers og den daværende justitsministers tale identiske

eller burde vide at det der er centralt

hensynet til vores eget lands ve og vel

udlandet sagen er jo den

den danske regering og den danske udenrigsminister i en ubehagelig situation hvis der er nogle der har afbrændt et flag

det er jo ikke for sjov at vi har haft de her bestemmelser i den danske straffelov

den danske straffelov blev lavet at man så fra konservatives side og fra venstres side ikke kan se forskellen på at afbrænde udenlandske flag

fordi vi har jo selv som fru zenia stampe sagde så tydeligt

det her er af en sådan karakter at det er

ordensbekendtgørelsen man skal have fat i eller noget andet

med mennesker der finder på noget så fuldstændig åndssvagt

hvor mange her i salen tror at det vil fremme ens argumentationsteknik hvis man brænder flaget man holder op med at høre på

de ikke kan tænke sig om og begynde at tale

så er den ikke længere men det er en del af den danske opfattelse af ytringsfriheden så derfor venstre og konservative at jeg synes at de skal prøve at se

ordfører for liberal

liberal alliances retsordfører herre simon emil ammitzbøll har ikke mulighed for at holde ordførertale i dag og derfor gør jeg det så ytringsfriheden er afgørende for os og selv om vi sagtens kan forstå at

at dannebrog bliver trampet på eller

det helt afgørende for et land som danmark hvor ytringsfriheden i øvrigt er skrevet ind i vores grundlov at folk kan ytre sig kritisk uanset hvordan

selv om kritikken udtrykkes gennem afbrænding af dannebrog

anden offentlig forhånelse og uanset at det er ubehageligt at se på

op til at sidestille dannebrog med andre nationer og deres flag i straffelovens § en hundrede og ti e

burde vide at det ikke giver mening fordi der er tale om to helt forskellige problemstillinger når straffeloven i dag forbyder offentlig forhånelse af en fremmed nation eller dens symboler

udenrigspolitiske årsager vi er nødt til at beskytte den danske stats interesser i forhold til udlandet og undgå at komme i konflikt med andre lande at sidestille dannebrog med andre nationers flag i straffeloven har intet som helst udenrigspolitisk formål og vil udelukkende være for særskilt at beskytte dannebrog på bekostning af ytringsfriheden

godt være at en forhånelse af dannebrog krænker dansk folkepartis følelser

sig ikke tilbage med at kræve ytringsfrihed dengang

vil derfor på ingen måde lægge stemmer til et forslag der ud over at indskrænke ytringsfriheden samtidig kriminaliserer bestemte meningstilkendegivelser

til den konservative ordfører herre tom behnke

vi er fra konservativ side af den opfattelse at der her er tale om et

har godt været opmærksomme på den debat der også

i dag under behandlingen af det her beslutningsforslag

andre landes flag og ikke dannebrog

det er jo et rent udenrigspolitisk anliggende

undgå at der opstår krise ufred og måske endda krig ved at man her i landet afbrænder andre landes flag vi

lige så krænkende det kan være for andre landes borgere at sidde og se på at man afbrænder deres flag i danmark lige så krænkende er det for mig at se

se på at dannebrog bliver brændt af

krænkelsen er den samme

endda større måske men i hvert fald er

man er utilfreds med om det er man da velkommen til man har da fuldstændig ytringsfrihed men at afbrænde et lands flag

det er man jo nødt til at forholde sig til og være enig i for hvis ikke vi betragter det som værende krænkende hvorfor har vi så bestemmelsen om

krænke andre nationer man må end ikke krænke fn eller eu ved at afbrænde

derfor skal det være strafbart at afbrænde dannebrog

i den samme bestemmelse eller et andet sted i straffeloven fred være med det det finder vi nok ud af men i princippet

er vi enige i det beslutningsforslag der her er fremsat det er krænkende at se på at nogen afbrænder dannebrog det har aldrig tidligere været nødvendigt overhovedet at forholde sig til det men det er det blevet

enhedslistens ordfører herre christian juhl bedt om

ordfører på det her forslag og jeg har lovet at

skal slå ned på hvis man håner hvis man krænker andre nationers flag men med dannebrog

noget som helst det synes jeg er en kortslutning og jeg

hvis andre nationers flag herunder fn eller eu flaget bliver brændt eller trådt på ude på de danske gader og stræder

for danmark jeg tror såmænd nok at den danske nation overlevede hvis det var at der var nogle der opførte sig ukorrekt i forhold til eu flaget eller fn flaget

at man skal gøre det men det skulle såmænd nok gå jeg synes

og man ønsker at drage nytte af de ting som vi har i danmark for

det danske velfærdssamfund må det også indebære at man knytter bånd

jo klart at hvis man brænder dannebrog ude på gader og stræder eller hvis man tramper på dannebrog så er man jo ikke loyal i forhold til det

står for jeg synes at man stille og roligt skal

gå i gang med et arbejde i udvalget eller i justitsministeriet hvor man kigger på hvilken paragraf man skal proppe det ind i eller man skal lave en ny paragraf hvor det selvfølgelig bliver strafbart hvis man forhåner dannebrog ligesom det bliver strafbart hvis man forhåner andre nationers flag

tilbage så sent som i januar to tusind og ti brændte cirka tre tusind fortrinsvis

demonstranter dannebrog af og under en demonstration den sjette juli to tusind og fem uden for den amerikanske ambassade foretog en gruppe maskerede autonome demonstranter afbrænding af amerikanske og danske flag samt afbrænding af en dukke der forestillede den amerikanske præsident i forbindelse med urolighederne udtalte en talsmand for københavns politi følgende og jeg citerer vi ved godt at mange var maskeret på et tidspunkt i demonstrationen vores indsatsleder vurderede meget fornuftigt at det kunne de få lov til medmindre maskeringen blev brugt til at dække over ulovligheder i givet fald gribes der ind med hensyn til flagafbrænding er det i danmark lovligt at brænde vores eget flag af men ikke udenlandske det blev sagt til jyllands posten den sjette juli to tusind og fem og blev bekræftet ved debatten

folkeparti i folketinget

danske flag af efter forslaget sidestilles sidestilles forhånelse af danmark og dannebrog i strafferetlig henseende med

bedt om ordet er forhandlingen sluttet jeg foreslår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

justitsministeren har ordet

der styrker indsatsen i forhold til ofre for kriminalitet det skal blandt andet ske ved at sikre psykologhjælp og hurtig erstatning

ved at etablere separate venterum for vidner i retsbygningerne og ved at støtte offerorganisationerne

starte med at sige at jeg ligesom forslagsstillerne er og er og har været meget berørt over marlene duus historie det tror jeg at vi alle er

tvivl om at hun har været udsat for en ganske forfærdelig forbrydelse

har understreget det vigtige og

aktuelle i i regeringens målsætning om at ofre for forbrydelser skal hjælpes bedre når det er sagt

jeg altså også sige at jeg er noget forundret over forslaget som nu foreligger fra

det konservative folkeparti i et helt årti har retspolitikken i danmark manglet nytænkning og man kan spørge sig selv hvorfor de initiativer som forslagsstillerne nu peger på ikke er blevet gennemført under den tidligere regering

nuværende regering arbejder vi fokuseret

hvordan målsætningen om at hjælpe ofrene bedre også kan omsættes i konkrete initiativer

skal knytte et par kommentarer til nogle af de konkrete tiltag som

med at vende mig mod den del af forslaget der handler om initiativer vedrørende erstatninger til ofre for forbrydelser

skal en person som har lidt en personskade forvoldt ved en overtrædelse af straffeloven have et retskrav på at sagsbehandlingen i en eventuel erstatnings eller godtgørelsessag

som hovedregel ikke må overstige tre måneder i de tilfælde hvor sagen ikke kan afgøres inden for tre måneder skal der efter forslaget udbetales et

offerets krav på erstatning i første omgang er over for gerningsmanden men i det omfang skaden ikke godtgøres af gerningsmanden eller

efter offererstatningsloven erstatning og godtgørelse til personer der har været udsat for en overtrædelse af blandt andet straffeloven

træffes jo af erstatningsnævnet dertil vil jeg

som forslagsstillerne jo også peger på

indsendes til nævnet når den er afsluttet hos politiet anklagemyndigheden og domstolene når det er sagt ja så er

jo faktisk allerede i dag muligt at indsende

til nævnet inden den er færdigbehandlet det kan ske hvis forholdene taler for det

kan eksempelvis være tilfældet hvor offeret har et alvorligt og også akut erstatningsbehov erstatningsnævnet har altså allerede mulighed for at dække blandt andet behandlingsudgifter selv om sagen ikke er endeligt afsluttet når det dernæst gælder spørgsmålet om sagsbehandlingstiden i erstatningsnævnet

selv til besvarelsen af spørgsmål fem hundrede og ti

retsudvalg som blandt andet indeholder en redegørelse fra erstatningsnævnet om lige nøjagtig det her spørgsmål som det fremgår af svaret har nævnet stort fokus på at ansøgninger om erstatninger behandles

er samlet set min opfattelse at de nuværende regler giver mulighed for en både smidig og saglig sagsbehandling der kan også være sager der er vanskelige og tidskrævende det tror jeg vi alle ved men som jeg har redegjort for er det allerede i dag muligt for eksempel gennem acontoudbetalinger at afbøde eventuelle uheldige

vil også tilføje at erstatningsnævnet i den nævnte retsudvalgsbesvarelse har fremlagt en række oplysninger om nævnets sagsbehandlingstid ligesom nævnet generelt har redegjort for sin sagsbehandlingstid jeg synes at tallene for nævnets sagsbehandlingstid ser fornuftige ud og jeg må egentlig også forstå bemærkningerne til beslutningsforslag sådan

med nævnets redegørelse jeg tror at man skal passe på med at indføre rigide regler for

skal tilrettelægge deres sagsbehandlingstid det gælder især

kan peges på særlige forhold som specifikt kræver

anden del af beslutningsforslaget vedrører mulighederne for at adskille offer fra gerningsmand ved hjælp af separate venterum i retterne

er ganske udmærket klar over at domstolsstyrelsen

i forbindelse med de renoveringer og nybygninger af retsbygningerne som finder sted i øjeblikket

af de nye retskredse fået eller vil få nybyggede og i øvrigt gennemrenoverede lokaler og domstolsstyrelsen har oplyst at alle berørte retsbygninger indrettes med særlige venterum for bange vidner herudover

fremlægge en række forslag som partierne hvis jeg husker rigtigt var imod

de var en del af flertallet her i folketinget

nok særlig forundret over forslaget om at der etableres en offerfond efter svensk forbillede socialdemokraterne og socialistisk folkeparti fremsatte jo

tilbage i to tusind og ni forslag om oprettelse af netop en sådan fond hvorfor blev det egentlig ikke gennemført under den tidligere regering og hvorfor har dansk

diskutere længe men jeg synes det er relevant i den her sammenhæng afslutningsvis vil jeg bare sige at

er nogen hemmelighed at vi mener at retspolitikken i et årti har manglet nytænkning

har regeringen som jeg også nævnte i starten sat sig som mål at ofre for forbrydelser skal hjælpes bedre

meget snart fremlægge mit fremlægge mit udspil til en styrket indsats over for ofre for forbrydelser et udspil som vil gøre mere

at forslagsstillerne mener det alvorligt når de tilsyneladende er blevet opmærksomme på at ofrene bør hjælpes bedre end de bliver nu

at vi tidligere har været imod men det der jo typisk og ofte sker i den politiske debat er at man bliver ved med at diskutere det og får gode argumenter både for og imod og

overbevist os om at det er en rigtig måde at gøre det på

måden at at kvittere for den men så synes jeg ministeren brugte al sin taletid på

styrkede man ofrenes stilling både under og efter retssagerne at man oprettede kontaktperson i politiet at

for at ofrene får oplysning ved løsladelse af gerningsmanden altså når han skal ud af fængslet at vi har

for at der er bistandsadvokat til offer og til efterladte for voldsforbrydelser og drab med videre

indretning af retssale ligger som en del af domstolsreformen at vi har skærpet straffene for personfarlig kriminalitet netop for at varetage retsfølelsen og retsbevidstheden i forhold til ofrene at vi har indført konfliktmægling for at parterne kan få tingene lagt bag sig at vi har indført offerrådgivning og sat penge af til det at vi har oprettet og givet penge til hjælp til voldsofre

at retspolitikken havde manglet nytænkning de sidste ti år og det er

det som er grundlaget for den her regerings

det som man altså var imod da man

bred støtte til de initiativer som regeringen er på vej med

da vi fremsatte beslutningsforslagene her i folketinget

der er behov for at ofrene får bedre hjælp

herre tom behnke bare rammer hovedet på sømmet når han selv

forstår at det står i det beslutningsforslag som de konservative nu fremsætter

at man midlertidigt sætter nogle skillevægge op så

kan lade sig gøre allerede nu og ikke venter

råd til de fuldstændige ombygninger i de danske domstole som jo ligger lidt ude i fremtiden ministeren efterlyser så nytænkning det ministeren

jo den borgerlige regering tiltrådte i to tusind og et

fra en slap og slatten retspolitik til en stram og konsekvent retspolitik

og man gik ind og sagde at der skal være fuldstændig proportionalitet i forhold til

vi har trods alt brugt ti år på at lave næsten halvfjerds opstramninger og skærpelser

vi vil ikke finde os i det det var dog trods alt noget af en nytænkning samtidig med at vi også lavede alt omkring det forebyggende det præventive arbejde

historisk stor ungdomspakke hvor vi satte syv hundrede million

til forebyggende arbejde over for børn og unge så nytænkning

det er da fint at man nu har ændret synspunkt og er klar til

fortsætte det brede samarbejde det tror vi er vigtigt at at fortsætte fordi det er vigtigt at ofrene som sagt får en hjælpende hånd

har der været en masse folk der gerne vil sige til os politikere at man skal tage mere hensyn til ofrene

de her sager vi kender jo alle sammen marlene duus sagen

justitsministeren sådan set tager mere hensyn til overfaldsmanden

kampretorisk skrift der blev læst op fra

jeg vil også gerne rose dansk folkeparti og

for at man nu har skiftet holdning i forhold til at ofrene har behov for en

der er ikke tale om at regeringen har skiftet kurs

set også efter valget vi er er nu der

nyorientering der er sket

også vil finde udtryk i at man vil bakke op om de initiativer regeringen kommer med

men det skal jo ikke betyde at vi bør være uenige om det her tværtimod der kommer et oplæg og det synes jeg man skal se

på jeg roser vko for at man har skiftet holdning og det synes jeg

hvorfor ikke gå ind i en konstruktiv debat og sige det her er

ideer som vi kunne samle sammen skulle vi da gøre det i stedet for

man kan igen konstatere at den retorik

sige nogle pæne ord men når det kommer til handling sker der ikke noget hvornår har ministeren tænkt sig at levere noget på det her område

at nogle af de elementer som er nævnt deri allerede er iværksat i dag

forslag som berører nogle elementer som allerede er iværksat i dag eksempelvis venterummene til bange vidner det er allerede i øvrigt i den aftale som både herre jørn dohrmanns eget parti og venstre og konservative

udrulning i dag og har været

som jeg nævnte er spørgsmålet om udbetaling af acontobeløb til ofrene

også et element som allerede eksisterer i dag så på bundlinjen

konservative og nu dansk folkeparti

har fået nyt syn på sagen og vigtigheden af at ofrene skal hjælpes bedre det står direkte i regeringsgrundlaget og som

det bliver gjort til virkelighed men jeg synes det er positivt at der tegner så bred opbakning til regeringens intentioner som der gør

justitsministeren være så negativ og nærmest bitter

som dem der sidder i regering nu

er ganske udmærket jeg vil bare

at venstre

og det tror jeg karsten lauritzen

jeg er på ingen måde bitter det ligger mig

jeg er glad hver eneste dag og jeg bliver endnu mere glad hver gang jeg hører en der

som har fået

og som også synes at det regeringen laver rent faktisk

vi udmønter det der står i regeringsgrundlaget om at

for veje vi går det kunne være rigtig godt

var noget som den tidligere regering vendte sig imod

ministeren sagde i ministertalen hvis ministeren ønskede en konstruktiv debat om hvordan vi forbedrer vilkårene for

en arbejdsgruppe under justitsministeriet

undladt at nedsætte et embedsmandsudvalg til at se på det men bare gennemført det og bakket op om den tidligere oppositions

er den diskussion sådan set ikke så lang vil karsten lauritzen men som sagt er jeg meget glad for

til at vi kan få lagt sporene til

ny politik for ofrene når vi ikke agter at støtte det her

ja det handler jo blandt andet om som jeg sagde til herre jørn dohrmann at der er en række elementer i det her forslag som der allerede er indført og derfor giver det ikke nogen mening altså venterummene er under udvikling

bygget massevis af steder man tager hensyn til det i den daglige tilrettelæggelse af domstolenes arbejde og derfor

er også allerede i dag virkelighed og derfor giver det heller ikke nogen mening

som det står men lad os nu bevare det gode humør

have fokus på det det drejer sig om og sikre at ofrene

herre karsten lauritzen

hun er invalideret derfor spørger hun om voldsofre får en chance til

mindre hensyn til dem end til forbryderne i venstre stiller vi os naturligvis

med til at give ofre for grove forbrydelser bedre vilkår

tanken om at oprette en offerfond derfor ser vi positivt på det nuværende forslag om oprettelse af en sådan fond og også på de øvrige elementer i forslaget sidste år var venstre med til at vedtage et lovforslag der gav voldsofrene bedre vilkår lovændringen indebar en ordning for ofre for

de nu efter anmodning blive underrettet første gang gerningsmanden får uledsaget udgang og når gerningsmanden løslades eller eventuelt undviger dermed kan vi afhjælpe den psykiske psykiske belastning som det for nogle ofre kan være at leve i uvished om hvornår gerningsmanden atter er på fri fod

til den her del er nogle implementeringsproblemer i kriminalforsorgen som vi håber kriminalforsorgen hurtigst muligt får styr på så loven rent faktisk også gælder ude i

indebar desuden også en lempelse i reglerne for at søge om erstatning fra erstatningsnævnet lempelsen bestod i at fristen for politianmeldelse forlænges fra de nuværende fire og tyve timer til to og halvfjerds timer efter at forbrydelsen er sket denne frist skal sædvanligvis overholdes for

kan søge om erstatning herudover blev reglerne på området gjort mere gennemsigtige for ofrene det skete ved udtrykkeligt i offererstatningsloven at anføre at forældelsesfristen for at få erstatning fra staten først regnes fra det tidspunkt hvor straffesagen

påstand om at vk regeringen intet gjorde i ti år er ikke korrekt i venstre bifalder vi

således har vi også stor sympati for ideen om at lade gerningsmænd være med til at betale for psykologbistand til ofrene en betaling der vil ske gennem afgiften til fonden der udestår imidlertid en række spørgsmål som vi ser frem til at få afklaret i den videre behandling

hurtigere sagsbehandling kræver finansiering hvorvidt det er forbundet med udgifter at udbetale acontobeløb til voldsofre før deres erstatningssag er afgjort endvidere forholder

den eventuelle difference der måtte være mellem fondens indtægter og udgifter under opstart af fonden man må derudover forvente at en del af dem der pålægges at betale afgiften enten ikke kan eller vil betale

skal i så fald holde fonden skadesløs endelig udestår

om afgiftens størrelse samt hvorledes fonden skal prioritere sine midler samt hvilke grupper af gerningsmænd der skal pålægges at betale afgift til

efter behandlingen af det lovforslag i samlingen

som der er henvist til tidligere

i venstre godt tror man kan overkomme

en konkret udfordring af

en offerfond derfor er vi som sagt positive over

generelt modstandere af flere afgifter men i dette tilfælde vil vi ikke

i i og med at de har begået kriminalitet som de

begå hensynet til offeret må altid stå over hensynet til den kriminelle vi finder det fuldt rimeligt at kriminelle tvinges til at bidrage til at sikre en fornuftig balance mellem disse hensyn det kan man blandt andet gøre ved at gennemføre den offerfond som ligger

for at beslutningsforslaget her

forstår slet ikke hvorfor justitsministeren ikke siger

de videre forhandlinger der skal være om at forbedre vilkårene for ofre

må vi notere os at justitsministeren er lidt skuffet over at ministeren måske ikke var først med et hvordan man skal sikre

ministeren lidt i forkøbet

vi går straks til socialdemokraternes ordfører herre

ønsker dansk folkeparti og det konservative folkeparti en styrket indsats over for ofrene for kriminalitet en styrket indsats der blandt andet skal indebære en offerfond hvor gerningsmænd skal indbetale et beløb

socialdemokraterne mener at der skal være bedre forhold for ofrene end

som det jo allerede er fremgået af justitsministerens tale

et synspunkt vi har haft længe

og bedre hjælp til ofrene i folketinget i to tusind og ni men det vandt i hvert fald ikke tilstrækkelig opbakning forstået på den måde at vi jo i dag ikke har nogen offerfond

også da vi overtog regeringsmagten faktisk vi direkte ind i regeringsgrundlaget at ofre for kriminalitet skal hjælpes bedre og snart som justitsministeren også nævnte i sin tale

kan regeringen præsentere et samlet udspil til at gøre det bedre for ofrene for kriminalitet

en kamp i sig selv at vende tilbage til livet når man har været udsat for en forbrydelse det er en tillid til andre mennesker som kan være knækket fundamentalt

side så kampen bliver mindre ensom

videre jeg vil gerne glæde mig højlydt

det konservative folkeparti og dansk folkeparti siger

vi vil gerne være med til at lave noget for at styrke ofrene jeg havde så selvfølgelig

hvis man havde skrevet i bemærkningerne til forslaget at man var ked af at man aldrig var lykkedes med at komme længere med disse ideer

eller få fuldstændiggjort disse ideer dengang man selv sad for bordenden af samfundsudviklingen men nu vil man så gerne positivt gå ind i det som er skrevet i regeringsgrundlaget det synes jeg dog

at lægge sagen et sted som i hvert fald havde gjort det lettere os andre at sige nå

lad os så se hvad vi kan finde ud af det som jeg synes er vigtigt i den her debat er at sige at regeringen er på vej med et udspil for at hjælpe ofrene

et udspil som vi gerne vil have der samler sig så bred opbakning som muligt til i folketinget

det er udelukkende glædeligt

på positive reaktioner fra fra

en afart stimuleringspædagogik med at uanset hvor meget fejl jeg synes folk har taget skal man huske

det synes jeg om ikke andet

nu tager det alvorlige emne i betragtning er nødvendigt at vi samler så bredt et flertal om som muligt

fremsat forslag her i folketinget om blandt andet en

intet af det der på nogen måde er blevet til noget

jeg synes det er rigtig rigtig fint apropos det med at man skal have en positiv tone i debatten og alt det her hvis der er nogle der så kommer og siger ok den bold skulle vi nok

over hvordan afstemningsresultatet har været i folketingssalen

om en styrket indsats over for ofre for personfarlig kriminalitet ja indrømmet det er ikke noget der sker så ofte

og når man peger på noget rigtigt og noget relevant skal det fremhæves

stemme imod

endte med i det her tilfælde hvor det gælder

det havde været helt reelt hvis man i bemærkningerne til forslaget havde skrevet den idé kom frem for nogle år siden da vi selv sad for bordenden og

ved det det kan der så være en argumenter for og imod og

imidlertid synes vi nu faktisk alligevel at det kunne være en god idé og derfor har vi fremsat det her beslutningsforslag

man jo også fået den ædruelige forklaring på hvorfor der

og der synes jeg da det er lidt mærkeligt

det ikke vores skyld jamen hvis ikke det var vk partierne der skulle have

at det ikke blev til noget dengang hvem i himmeriges navn skulle så have

hvis der er nogle ting man ikke kan stå inde for i det her

nogle ændringsforslag eller man burde sige det

at når der bliver nedsat nogle udvalg herinde i folketinget får vi ikke resultaterne i morgen af det arbejde så derfor er det helt naturligt at ting tager tid men

vi skrev det ind i regeringsgrundlaget og siden

et udspil det udspil kan vi komme med relativt snart

hvis også dansk folkeparti ville være med på at gøre en indsats jo flere vi kan få med jo bedre det eneste jeg bare påpeger er

lidt specielt at stille sig op og sige at nu må den her regering da være usædvanlig sløv

i mindst otte år hvor man ikke har gjort noget ved selv samme emne

mange mange år hvor vko sad

finanslovforhandlinger hvor man kunne påvirke med alle mulige ting man fik igennem

også på det her område med blandt andet

der er fremlagt nogle konkrete tiltag som vi

ministeren og nu også fra ordføreren

med at

vil socialdemokraterne ikke være med til det vil man nu sige nej tak til hvorfor tager man igen forbrydernes og

det ind i regeringsgrundlaget og relativt snart kan regeringen præsentere et udspil til hvordan man gerne vil hjælpe ofrene forhåbentlig kan det udspil samle

flere partier der siger ja det tager vi rigtig rigtig positivt imod så synes jeg det er

grund til at vi skal snakke os en hel masse fra hinanden så stiller jeg mig helt uforstående

har noget med den her debat at gøre jeg synes nærmest tværtimod det bidrager til lige præcis det der med at man får snakket sig væk fra hinanden i stedet for at sige hvad er det så man kan lave sammen på det her felt

så må jeg bare sige igen til dansk folkeparti sad i ti år med den helt afgørende indflydelse

var de mest magtfulde måske ved siden af venstre i danmark i de ti år og alligevel kom jo eksempelvis den her

ikke på banen så er det måske lige frisk nok at komme efter otte måneder

af jellingstenen grænsekontrol og hvad ved

det hele i herre ole hækkerups tale handlede om proces og ikke om indhold

har skrevet hvor ideen om offerfonden er opstået henne men det ved herre ole hækkerup jo godt så til hvis ære skulle det står i bemærkningerne er det sådan at venstre konservative og

bruger al sin tid på proces i stedet for indhold det vi taler om her er at gøre noget for ofrene jeg er med på at regeringen kommer med

en lille smule af det der står i det her beslutningsforslag om

tanke jeg afviser ikke noget som helst på

hele ideen med at sige at man gerne vil have så mange som muligt med i det her her selvfølgelig også at alle gode ideer er velkomne derfor ville

eller andet forslag det

skyde det ned og sige det kan umuligt blive til noget hvis vi skal have

man jo lige præcis ikke lukke ned for den slags gode ideer der måtte komme men selvfølgelig synes jeg at man står sig meget bedre hvis man lige afventer regeringens udspil til hele offerområdet og jeg synes faktisk også der er en fornuftig historik i at sige

og det kommer vi nu hvis herre tom behnke sætter sig ned og kigger hele regeringsgrundlaget igennem

kan han ganske givet finde noget i regeringsgrundlaget som vi ikke har gennemført endnu efter otte måneder valgperioden er jo trods alt også

beslutningsforslag om det i folketinget og så kan han sige hov hvorfor gør i ikke noget

vis rimelighed hvis man skal finde hinanden og gøre noget fælles på det her område

og glimrende med gode ideer der kan spille ind i forhold til de der udspil

frem til at regeringen kommer med et udspil men det er mere hele den der retorik der ligger

man så ikke gennemført alting

vel sådan at hvis man én gang har været regeringsparti

eller er det i virkeligheden ikke sådan at debatten jo altid kører videre og at man tager én ting ad gangen

gennemfører det som er relevant på det givne tidspunkt verden ændrer sig og situationen ændrer sig

der være behov for nye forslag det er den måde det kører på og det er det samme i forhold til offerfonden som vi i sin tid var skeptiske over for

har undersøgt det nærmere det bør man vel rose i stedet for at skose

efter svensk forbillede kunne gøre noget her retorikken

det gjorde vi jo også

man overhovedet har af ideer til evig tid på ti år

i beslutningsforslag herunder fra mit eget parti men

set også fra sf så på den

ikke bare er alle mulige ideer det jo en idé som faktisk konkret har været diskuteret

folketingssalen så vil jeg gerne sige igen at jeg finder det udelukkende glædeligt jo flere partier der siger ja ja vi har brug for at gøre noget her og der kan sagtens være sket en række ting eksempelvis som i marlene duus sagen som har betydet at der er kommet større opmærksomhed omkring det her og at vi er nødt til at gøre flere ting

også gerne understrege at en af årsagerne til

en beslutning som allerede var truffet da vi skrev regeringsgrundlaget

jo ikke sådan helt nyt og derfor må jeg også være ærlig og sige at selv hvis det konservative folkeparti og

ville regeringen jo alligevel

skal da ikke undlade at bemærke at det er præcis den type

jeg foretrækker med andre som tilpasser sig de

så er det herre jeppe mikkelsen som radikal ordfører

meget om dette beslutningsforslag vi er meget mere enige end debatten umiddelbart giver udtryk for

vi deler intentionen nemlig at man skal have styrket indsatsen over for ofre for kriminalitet

rigtig rigtig glade for at forslagsstillerne og venstre også er enige i

og konservative for vi har som ministeren

af dette beslutningsforslag også glæde sig over

det betyder at vi er meget langt i processen og hvem er det til gavn for joh det er jo lige præcis til gavn for

timing er jo en vigtig ting i dansk politik

men som sagt bliver det i denne omgang

politikere som i lang tid

går på barrikaderne og skyder hinanden alt muligt i skoene så skulle samarbejde

så spørger herre jørn dohrmann til hvorfor hvorfor

elementer i det som allerede

komme det så meget nærmere i dag vi har et udspil

bedst ikke at løfte sløret for dette udspil her fra folketingets talerstol men vente til det ligger

den hurtigst mulige behandling af det så det hurtigst muligt kan blive

indeholder en lang række konkrete tiltag er der nogen af de forskellige forslag som det radikale venstre på forhånd vil udelukke overhovedet kan indgå i de kommende forhandlinger

på at det allerede er implementeret eller ved at blive implementeret

måske stille mig skeptisk over for men jeg vil ikke på forhånd udelukke

så når herre jeppe mikkelsen

sagde at det

den proces ved at smide alt muligt nyt over i

at stemme for og så indgår det her i det arbejde der er ovre i ministeriet der er jeg sikker på

vi er kommet med vores politiske ønsker til

er jo den fordel man har som regering altså at man har et embedsværk til også

fremsat og vi kommer til at forhandle det i udvalgsbehandlingen

politisk ønske

ikke hørt hele debatten men jeg har dog lyttet

lidt sjov situation for det er næsten

debatten med omvendt fortegn for i to tusind og ni

ikke kunne få den daværende regering til

dansk folkeparti og de konservative

som betyder at man nu godt kan

det resulterede faktisk i at der blev nedsat et udvalg man kunne heller ikke stemme for det beslutningsforslag der skulle være en politisk proces der skulle

en redegørelse og det skulle gøres ordentligt og fornuftigt der var mange gode argumenter for hvorfor man ikke lige kunne stemme for det forslag som sf

i folketingssalen nu er tingene

under den nye regering så det nytter jo

noget at rejse debatten derfor synes jeg også det er positivt

konservative har meldt sig ind i kampen for ofrene

men jeg synes at når det handler om konkrete initiativer som løfter ofrene

nuværende regering rigtig rigtig gerne vil medvirke til at rette op på jeg synes det er godt at

at afsløre at sf selvfølgelig heller ikke kan stemme for det her forslag fordi

så vi har sat et arbejde i gang jeg er sikker på at både dansk folkeparti og de konservative bliver rigtig glade

siger at de har sympati for forslaget men de minder om at enhedslisten faktisk selv har

som indebærer at langt de fleste af forslagets elementer vil blive til virkelighed enhedslisten betragter forslaget som rent drilleri fra forslagsstillernes side

er godt at vi finder hinanden og jeg tror på at

vil blive glade og tilfredse den dag vi fremlægger udspillet

mere end et beslutningsforslag på bordet før man kommer skridtet videre

eneste ord

det vi fik at enhedslisten engang havde fremsat et

hvor lang tid skal ofrene vente og har de ikke ventet lang

den tid hvor man var støtteparti man har haft ti år til at gøre noget ved det her der er

stillet utallige forslag blandt andet fra socialdemokraterne fra sf og fra enhedslisten på det her område tidligere

det er fordi herre jørn dohrmann udmærket godt ved at der er en politisk proces omkring det her og det er også derfor jørn dohrmann udmærket godt ved at jeg ikke kan kommentere på de enkelte forslag

man konstatere at nogle af dem jo også er gennemført blandt andet det her

ved domstolene det er faktisk et arbejde som man selv har sat i gang dengang

så jeg synes at det det her er en omgang drilleri

lov til det er en del af det politiske spil det jeg glæder mig over er at vi får gjort noget for ofrene det sikrer den her regering vi har skrevet det i regeringsgrundlaget

det synes jeg ærlig talt er mere end det den tidligere regering faktisk gjorde

stiller fordi man ikke ønsker

hjælpe ofrene hurtigere end det man egentlig gør

mulighed for at sige til embedsmandssystemet at her er der nogle

med snak i stedet for at hjælpe ofrene

i en syltekrukke og dermed også ligesom fortælle hvad det er for nogle tiltag man ønsker

den tidligere regering som dansk folkeparti ikke hjalp os med at få gennemført nemlig forbedrede forhold for voldtægtsofre og en række andre tiltag i forhold til ofre det gjorde dansk folkeparti ikke noget ved nu er man pludselig rigtig rigtig optaget af ofrene det synes jeg er positivt fordi så har vi en fælles interesse her vi har faktisk gjort det at vi har skrevet noget om det her i regeringsgrundlaget fordi vi

rigtig rigtig vigtigt når der begås kriminalitet er der først og fremmest mennesker som kommer til skade og det er noget som vi som samfund bør tage rigtig alvorligt og vi bør hjælpe de mennesker til at komme over forbrydelsen så godt som vi kan hurtigst muligt derfor lover jeg herre jørn dohrmann at der kommer noget ambitiøst fra regeringen og jeg glæder mig til

jørn dohrmann måske vil stemme for og hjælpe ofrene denne gang

noget tidligere og at den tidligere regering ikke har gjort noget for ofrene man har ingenting gjort

kontaktperson i politiet der sørger for at man bliver ført hele vejen igennem og bliver vejledt om hvordan retsmøderne fungerer

man får oplysninger om at gerningsmanden bliver løsladt fra fængslet når det sker på et tidspunkt der har været indretning af retssalene som led i domstolsreformen det hænger bare lidt i bremsen

personfarlig kriminalitet altså hele retsbevidstheden og retsfølelsen vi har gennemført konfliktmægling vi har sørget for at oprette det der

bliver sat op igen så det der med at der ingenting er sket

så selvfølgelig støttede vi det men jeg må bare konstatere at det man gjorde

jeg synes måske godt man kan gå skridtet videre og se på hvad

hjælper ofrene er at de overhovedet ikke bliver ofre det vil sige hele den forebyggende præventive indsats den tidligere regering lavede en historisk stor ungdomspakke hvor man afsatte over syv hundrede million kroner

foreninger som vi foreslår skal have flere penge

nu er der en socialistisk regering og så

bevillingerne så det der med at man ikke ville prioritere

nedsættelse af den kriminelle lavalder som jo netop er blevet sat op igen så jeg er ikke enig i alle de initiativer der lå lige præcis

er heller ikke sikker på at lige præcis den pakke var med til at sikre det offer som blev udsat for kriminalitet så det tror jeg

vi må afvise jeg vil bare sige her til sidst at jeg er rigtig glad for at vi om lidt kan fremsætte noget som vi synes er rigtig ambitiøst og jeg glæder mig også over at der tilsyneladende vil blive et flertal for det her i folketingssalen

jeg har lyttet mig frem til det synes jeg er en god nyhed for ofrene for vi trænger til at gøre noget på den front

enhedslistens ordfører så er det herre leif mikkelsen som

man kan måske sige at det er mindre befordrende at høre på

skete for lidt før

vi stemmer for det her forslag sådan for en sikkerheds skyld mens vi venter på at ministeren

kommer med alt det han har sagt er bedre så vi er sådan set helt klar til at gå

marlene duus kronik om

og det synes jeg egentlig bare vi skulle samle os om så

har en forventning om at regeringen kommer med noget som vi så

står tilbage med en følelse af at der sådan set var mere bekymring om hvordan man fik den kriminelle videre end hvordan man fik hjulpet

initiativ velkommen men for en sikkerheds

konservative meget optaget af det her område og det er også derfor at vi har været med til

udfærdige det her beslutningsforslag og få det fremsat vi har jo igennem de ti år hvor vi havde regeringsmagten

meget stor indsats i forhold til at få bekæmpet den personfarlige kriminalitet vi vil ikke acceptere at man sådan render rundt og slår på hinanden og hvad der ellers ligger

i begrebet personfarlig kriminalitet vi har sat hårdt ind vi har

næsten halvfjerds ændringsforslag til at der skulle strammes op

er også begyndt at vise sig risikoen for at blive udsat for en

voldshandling i danmark er den laveste i fyrre år så der sker altså nogle ting på det her område

at sørge for at gøre noget for at forhindre at forbrydelserne sker

har vi selvfølgelig igennem de ti år fremsat det ene forslag efter det andet der styrker ofrenes retsstilling og som sørger for at tage hånd om ofrene men vi kan gøre det endnu bedre og det er så det

det vi kan konstatere er at til trods for de mange tiltag den tidligere regering gennemførte med støtte fra et meget bredt flertal i folketinget ofte

enstemmigt folketing så er sagen

kæmpe sig igennem det offentlige system for at få hjælp når man møder op og beder om at få

bliver man bedt om at trække et nummer og

er et meget meget højt tal og så må man i øvrigt vente indtil

en sagsbehandler der sørger for at gøre for en og helt tilfældigt

en kultur i vores måde at håndtere de her ting på som er helt grundlæggende forkert nemlig at ofrene

hele vejen igennem der er en forkert prioritering af de her ting og derfor

et beslutningsforslag med en lang række

det jeg hørte med stor tilfredshed var jo at blandt andet

at alle forslagene her vil indgå i de videre drøftelser

det som regeringen spiller ud med og det er jo godt og positivt at man på den måde holder dørene

vente og vente på at få den erstatning de skal have nogle gange kan man sidde og diskutere om méngraden er fyrre eller fem og fyrre

og det kan trække ud i årevis med speciallægeerklæringer og så videre men hvis uenigheden

man diskutere de sidste fem pct

til at vi ved at det offentlige system

ikke er specielt god til at tage hånd om ofrene

det er selvfølgelig farligt bare at give los og så sige at enhver der selv synes

har behov for psykologhjælp kan få uendelig

på det offentliges regning men her går vi trods alt ind og siger at vi altså bliver nødt til at lukke op for at man kan få mere end

timers psykologhjælp der må være et andet tal

at man kan få den hjælp der skal til indtil man ikke har behov for den længere

men fagfolk skal vurdere det

den nuværende regering har skåret ned i bevillingerne til

ikke får helt så meget som den har fået tidligere og derfor foreslår vi at

skal have dobbelt så meget som der er sat af

som der er blevet sat af med den nuværende regerings velvilje altså dobbelt op på de her bevillinger

til de to konkrete foreninger fordi de udfører et rigtig rigtig godt stykke arbejde og der er behov for dem så vi er som

behandling af forslaget her fra

konservative og dansk folkeparti vi glæder os over at der er støtte at hente både fra

får fundet ud af hvad de mener og kommer med et udspil som det er blevet annonceret i dag

kunne vi nå en bred enighed i folketinget om at hjælpe

det vi har haft fokus på i forbindelse med fremsættelsen af forslaget

malene duus voldsofferet

det er lige præcis sådan nogle sager der viser

i virkeligheden ikke fungerer i virkeligheden belønner vi

som i den sag med malene duus mere end vi hjælper de ofre der har været for de voldsforbrydelser der skete jo det med malene duus

lider jo ofte både

i lang tid efter overfaldet måske

jo ikke belemres med et sløvt og rigidt system der mangler

en erstatning som man retligt har krav på

skal samfundet indrette sig meget bedre

på at hjælpe ofrene i stedet for de kriminelle gerningsmanden til malene duus

meget tidligt efter at have lavet den her meget voldsomme kriminalitet

og drabsforsøg som det var på malene duus han kom ud og fik job hos

hvor han den dag i dag har job uden at voldsofferet

duus er kommet videre det er krænkende for retsbevidstheden og det er det der gør det svært for borgerne at tro på systemet

at man hjælper gerningsmanden før man hjælper offeret vi håber så at

har peget på nogle af de områder hvor der virkelig er et behov for at sætte ind det handler altså

en rimelig sagsbehandlingstid er

give et acontobeløb inden for rammen af det

i hvert fald ville kunne få desuden er det vigtigt at man har en kontaktperson ikke bare

det sædvanlige netværk den sædvanlige tilgang til det man for eksempel har

også ud over den grænse der er i dag

bemærket os at regeringen skar i landsforeningen for voldsofres

hjælpe voldsofre

sig et fantastisk godt arbejde i begge organisationer men

er brug for at man får en fast forankring og en bedre

end det at leve på rigspolitiets nåde som man gør i dag hvor

håbe på at rigspolitiet giver dem en ordentlig behandling og der pågår

i hvert fald vil der være nogle gerningsmænd der så vil blive pålagt

til de ofre som har været udsat for deres forbrydelser endelig er det også

nærmest per automatik støder ind

det er meget meget krænkende og meget uheldigt

render ind i gerningsmanden til den forbrydelse der er

om det så bare er et kopirum eller hvad det nu er man kan have

vidner ikke ramler ind i

gerningsmanden unødigt i forbindelse med sager

sætte hensynet til ofrene højst

for de stakkels voldsmænd end for

det er en tendens der er fortsat der er forsøgt en del ting under den borgerlige regering for at vende det

men der skal gøres endnu mere for at

være kommet et rigtig godt stykke ad vejen

at der er nogle partier der

også hjælpe voldsofrene og så

det her men alligevel gør man ikke rigtig noget ved det i folketingssalen

man vil og det man så rent faktisk gør derfor er

for at give nogle fuldstændig konkrete muligheder for at følge op på det man selv har sagt

noget og man kan heller ikke få noget at vide når man spørger her i salen i dag selv sf der jo ellers

sagt at voldsofre

skulle have bedre hjælp kan ikke rigtig rykke ud med noget af det man så præcis vil

det er ærgerligt at tiden går

slutningen af folketingssamlingen og det betyder at

at det er svært at komme voldsofrene

måske komme nogle forslag fra regeringen hvis vi er

der måske ske en færdigbehandling af det

tusind og tretten det synes vi er for fattigt derfor opfordrer vi til

under andenbehandlingen af det og vi håber på at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

tak for det formand med beslutningsforslaget pålægges regeringen inden udgangen af to tusind og tolv at fremsætte et lovforslag

skærper straffen for indbrud det foreslås at det sker sker ved at der indsættes en selvstændig paragraf i straffeloven som skal indeholde to elementer for det første et udgangspunkt om ubetinget fængselsstraf også for indbrud af mindre økonomisk omfang og for det andet en skærpelse af straffen når gerningsmanden gentagne gange dømmes for indbrudskriminalitet beslutningsforslaget skal med andre ord hæve strafniveauet i sager om indbrud af mindre økonomisk omfang samt i gentagelsestilfælde det er et særdeles vigtigt

der er ingen tvivl om at indbrudskriminalitet er et meget alvorligt samfundsproblem

tvivl om at er man udsat for indbrud i sit hjem

er det meget ubehageligt ud over det økonomiske tab man oplever det tab af genstande

det er selvfølgelig meget ubehageligt og indbrud er derfor selvfølgelig også et meget alvorligt indgreb

der er de senere år sket en markant stigning i tallene for indbrud i beboelse stigningen var størst i årene to tusind og seks

hvor der skete en stigning i antallet af indbrud med halvtreds procent

der har været nogenlunde uændrede i to tusind og ti og to tusind og elleve bekæmpelsen af indbrudskriminalitet er som man vil vide en væsentlig prioritet for regeringen

regeringen er således helt enig i intentionerne bag beslutningsforslaget nemlig at antallet af indbrud skal nedbringes men regeringen kan imidlertid ikke støtte beslutningsforslaget og det vil jeg

fremhæve at den politimæssige indsats mod indbrud i de senere år har været et af de højest prioriterede områder

for dansk politi rigspolitiet har udarbejdet en national operationsplan mod indbrud i privat beboelse og der er etableret en national følgestab på området desuden

der i rigspolitiets nationale efterforsknings og forebyggelsescenter oprettet et særligt kontor der beskæftiger sig med omrejsende kriminelle grupperinger kontoret kan bistå politikredsene med analyser af udviklingen på området herunder i relation til indbrudskriminalitet begået af udenlandske rejsende kriminelle senest er der med en meget bred aftale i øvrigt

femten sikret en væsentlig yderligere styrkelse af politiindsatsen på området der er således som følge af aftalen på sjælland etableret en tværgående indbrudsenhed den hedder task force indbrud der koordinerer og understøtter indsatsen

i de sjællandske politikredse mod organiseret indbrudskriminalitet hælernetværk og også hjemmerøverier indsatsen i jylland og på fyn

bliver koordineret og understøttet af en taskforce i horsens

den der kaldes task force vest hertil kommer en væsentlig styrkelse af indsatsen mod rockernes og bandernes organiserede kriminalitet som også er et resultat af flerårsaftalen og som blandt andet vil ramme disse grupperingers involvering i den mere organiserede del af indbrudskriminaliteten der er med andre ord altså iværksat en stribe politimæssige initiativer med det formål at bekæmpe indbrudskriminaliteten det kan allerede aflæses i de resultater politiet leverer på området der er således i to tusind og elleve rejst omkring ni hundrede flere sigtelser for indbrud i privat beboelse end i to tusind og ti det svarer til en stigning på over tretten

i første kvartal af to tusind og tolv rejste politiet over to og tredive procent flere sigtelser end i samme periode i to tusind og elleve hvilket svarer til over fem hundrede flere

det er flotte resultater som efter min opfattelse giver

meget begrundet håb om at vi kan få nedbragt antallet af indbrud i danmark

selvstændig paragraf i straffeloven for indbrudskriminalitet som har ubetinget fængselsstraf som udgangspunkt

indbrud af mindre økonomisk omfang det foreslås at straffen skal forøges når gerningsmanden er dømt gentagne gange for indbrudskriminalitet

at indbrud af mindre økonomisk omfang i dag straffes med enten bøde betinget fængsel eller ubetinget fængsel

den forbindelse oplyse at indbrudstyveri er omfattet af straffelovens § to hundrede og seks og halvfjerds som vedrører tyveri generelt strafferammen for indbrudstyveri fremgår af bestemmelserne i straffelovens

to hundrede og seks og firs tyveri begået ved indbrud vil således ikke falde ind under straffelovens § to hundrede og syv og firs der vedrører mindre alvorlig berigelseskriminalitet og som indeholder bødestraf

som udgangspunkt med fængsel i indtil en år og seks måneder straffen kan

stige til fængsel i indtil seks år når forbrydelsen er af særlig grov beskaffenhed som det hedder

af flere i forening når der er medtaget våben når de stjålne genstande er af betydelig værdi og når der er tale om organiseret indbrudskriminalitet eller når et større antal forbrydelser er begået straffen for særlig den grove del af indbrudskriminalitet

flere omgange blevet skærpet ved lov nummer to hundrede og atten af

blev straffen i §

forhøjet fra fængsel i indtil fire år til fængsel i indtil seks år af forarbejderne til lovændringen fremgår det at der tilsigtes en

strafniveauet for den groveste del af sagerne omfattet af

den er fra niogtyvende juni to tusind og elleve gennemført en yderligere skærpelse af straffen for den groveste del af indbrudskriminaliteten

som en udtrykkelig skærpende omstændighed i

tyveri begået som led i organiseret indbrudskriminalitet formålet med lovændringen var at straffen for den type af kriminalitet

fra et niveau på omkring to års fængsel strafferammen for indbrudskriminalitet går således i dag op til seks års fængsel

særlig ved den seneste strafskærpelse fra to tusind og elleve lagt op til endog meget betydelige straffe i de groveste sager den nærmere strafudmåling inden for denne strafferamme fastsættes af domstolene på baggrund af

og det svarer til ordningen i andre straffesager

efter straffelovens § firs lægges vægt på lovovertrædelsens grovhed og på oplysninger om gerningsmanden i straffelovens

der oprettet en række hensyn der i almindelighed skal indgå i henholdsvis

også formildende omstændigheder det anses således som en skærpende omstændighed hvis gerningsmanden tidligere er straffet

lægges i praksis ved udmåling af straffen for

begået flere tyverier eller om der har været tale om mere betydelige værdier der udmåles i praksis fra korte betingede

frihedsstraffe i førstegangstilfælde til længere fængselsstraffe i gentagelsestilfælde og ved grove

i den forbindelse henvise til den gennemgang som der er i min besvarelse af spørgsmål nummer seks hundrede og halvfjerds som jeg netop har sendt til retsudvalget som jeg allerede har været inde på

udmåles der endog meget lange fængselsstraffe groveste sager herunder når der er tale om organiseret indbrudskriminalitet

således ikke helt rigtigt når forslagsstillerne anfører at der også udmåles bødestraffe

det er endvidere allerede sådan i dag at der lægges betydelig vægt på om gerningsmanden tidligere er straffet for indbrudskriminalitet det er efter regeringens opfattelse et rigtigt princip at straffen i sager om indbrudskriminalitet beror på en konkret vurdering af den enkelte sag efter de almindelige regler om strafudmåling som er fastsat i straffelovens generelle regler herom regeringen kan nok ikke overraskende så heller ikke støtte beslutningsforslaget der efter regeringens opfattelse lægger op til en alt for vidtgående begrænsning af domstolenes skøn i

en sagstype som netop er karakteriseret ved at spænde over meget forskelligeartede sager hvor strafniveauet bør kunne tilpasses den konkrete sag regeringen kan endvidere ikke støtte at muligheden for at anvende betinget dom

med vilkår om samfundstjeneste i disse sager fratages domstolene

også efter min opfattelse stemme meget dårligt overens med den udvidelse af samfundstjenesteordningen som et meget bredt flertal i øvrigt her i folketinget

således som nævnt ikke støtte beslutningsforslaget der er som jeg allerede har været inde på i de senere år iværksat en massiv politimæssig indsats i forhold til bekæmpelse af indbrudskriminalitet herunder navnlig indbrud i privat

vi lavede her i efteråret et meget bredt flertal i folketinget for

styrkelse af bekæmpelsen af den særlige organiserede

indbrudskriminalitet det er efter regeringens opfattelse den helt rigtige vej at gå hvis vi for alvor skal have nedbragt antallet af indbrud og det må enhver selvfølgelig også være enig

set af resultaterne de seneste år at det

udviklingen har været og

er gået i den forkerte retning men der er meget der tyder på når man ser resultaterne af den politimæssige indsats at vi forhåbentlig kan få vendt udviklingen nu således at vi kan blive bedre til at komme det her til livs heldigvis som sagt viser tallene fra politiets sigtelser i årets første måneder da også at vi er på rette

politiet har lavet de her taskforces

bedre dansk ord synes jeg nå men

er ganske glimrende men ministeren i to tusind og elleve

ni hundrede flere sigtelser en stigning på tretten procent i to tusind og tolv

har den her registrering hvor der registreres langt flere indbrud i danmark end der gør i

man ikke bange for den her forumshopping som

vi har også et forholdsvis rigt samfund så der

der kan være mange ting der gør sig gældende

hvis vi kunne blive enige om at det vi har sat i gang det som jo et bredt flertal

inklusive dansk folkeparti igennem en årrække har sat i gang når vi har forhandlet økonomiaftaler for politiet og anklagemyndigheden rent faktisk

nyt taskforcecenter i vestdanmark som vi

har vi nogle koordinerende enheder som

de første gode resultater

er årsagen til at vi har fået taget toppen af stigningen

vi kan se den meget kraftige stigning i antallet af sigtelser og det er jo

selvfølgelig alle sammen ønsker at bo trygt i vores eget hjem at vi har et politi som arbejder stenhårdt

retsudvalg har fået svar på spørgsmål

otte og halvfjerds hvoraf det fremgår at den typiske nu

for indbrud af mindre økonomisk omfang i danmark er en måneds fængsel og ofte

bliver den gjort betinget hvis ikke man har noget historie bag sig sammenholdt med

en minimumsstraf tre måneders fængsel for indbrud uanset hvor lille et indbrud det er eller uanset hvor få der

i danmark er den typiske strafudmåling en måneds fængsel

indbrud er ikke bare en art tyveri det er ikke sådan lidt ligesom med lommetyveri og butikstyveri og andre former

i forhold til straffen se så står jeg med et andet svar

har vi seks gange så mange indbrud per indbygger som

har i tyskland indbrudsraten i danmark er seks gange højere end i tyskland kan ministeren ikke

af mistanke om at hvis man rejser det halve europa igennem hele vejen op gennem tyskland for at nå til danmark og lave sit indbrud

det er næppe fordi vi har større værdier i de danske hjem end man har i de tyske hjem

det tyske politi er specielt mere effektivt end det danske politi slet ikke efter alle de tiltag vi ved fælles hjælp har gjort

at man koldt og kynisk beregner hvor det kan betale sig at begå indbrud

komparative studier af syv og tyve eu medlemslandes straffelovgivninger for at finde ud af hvor det bedst kan svare sig

vi har et politi som gør en fantastisk indsats

første ting under den nye regering har fået endnu bedre muligheder for det og lever op til alle forventninger vi kan alle sammen ønske at det kommer til at gå bedre det tror jeg

men det skal ikke afholde os fra at rose dem for den meget flotte indsats som

og som vi jo kan se allerede i de første måneder af aftaleperioden altså her fra to tusind og tolv

vedrører en skærpet indsats over for indbrudskriminalitet indledningsvis

synes at blive sondret mellem de forskellige former for indbrud jeg kan derfor ikke se om det kun er indbrud i private hjem man tænker på eller også er indbrudskriminalitet

andre steder men det bliver der vel anledning til at få præciseret ved en senere lejlighed

at venstre kan tilslutte sig en skærpet indsats det er et alvorligt problem det er et alvorligt problem for de mennesker det går ud over de mister genstande men

psykisk problem mange mennesker

oplevet at huset er blevet endevendt på den her måde

intentionerne bag forslaget vi vil gerne se de aktuelle tal som også justitsministeren var inde på

hvor vi gerne vil se dokumentation for de strafudmålinger der aktuelt

forstå på justitsministeren at der foregår

til at hedde en taskforce

lidt skidt samvittighed over den hidtidige indsats

taskforce så kan enhver nærmest se at

at der er noget galt på området er der nu nok ingen tvivl om og venstre deltager gerne i hvad der skal til med hensyn til forebyggelse med hensyn til opklaring og med hensyn til straf de tre elementer må gå

domstole og fængsler af de unge mennesker i skolerne det finder sted i et vist omfang men

en grundig orientering af konsekvenserne ved at

for så vidt angår efterforskning kan jeg forstå på justitsministeren at der finder en opprioritering sted også det vil vi gerne se resultatet af jeg må

det bagvedliggende materiale at

er spørgsmålet om højere straf

kan venstre da også støtte højere

men i så tilfælde må jeg nok anføre at der skal

finansieringsforslag knyttet hertil det

jeg ikke se det her forslag vil jo betyde at langt flere end

netop det næste element i forslaget

uanset omstændigheder uanset alder uanset

der er ingen der bliver bedre af at sidde i spjældet men der er som bekendt et hensyn til ofrene og det negligerer vi bestemt heller ikke i venstre men der er tale om en afvejning som i dag finder sted hos domstolene i amerika har man princippet om

strikes and you are out hvis man begår tre straffelovsovertrædelser felony crimes er

nogle af staterne det her ville medføre one strike and you are in og jeg tror ikke at det er en

god idé at gøre det så unuanceret det betyder at første gang man stjæler en cykelpumpe fra en garage

skal man direkte i fængsel med deraf følgende

potentiel kriminel efteruddannelse det er er ikke måden

vi har domstolene til at foretage en ganske fornuftig afvejning i dag som jeg sagde før

bedre af at komme i spjældet dermed

at vi ikke skal sætte folk i fængsel det er vi desværre nødt til men det må ske på baggrund af præventive betragtninger og ikke mindst af hensyn til ofrene justitsministeren nævnte

siger at mindre strafværdig kriminalitet kan medføre at straffen bortfalder justitsministeren nævnte at den bestemmelse ikke finder anvendelse

sikker på det er rigtigt jeg

skriver man udtrykkeligt om § to hundrede og syv og firs at der må kunne gøres undtagelser ved mindre omfattende indbrud af enkeltstående karakter i biler kiosker og skurvogne så det falder inden for

det må i almindelighed være en forudsætning at tyveriet omfatter små værdier det vil sige værdier der ligger væsentlig under den nævnte beløbsgrænse på otte hundrede kroner jeg skal ikke lægge hovedet på blokken

om de her bemærkninger er aktuelle

i det omfang det er muligt vil jeg

vi får det undersøgt i udvalget så vi får belyst om der er problemer i relation til samspillet med § to hundrede og syv og firs

betyde at der sker det modsatte nemlig at man ryger direkte i spjældet sammenfattende er venstre ikke afvisende over for at skærpe straffen

gentagelsesvirkning jeg skal sige det allerede er beskrevet i straffelovens § en og firs stykke en nummer

der vil ligeartet kriminalitet medføre højere straf

at det er som udgangspunkt det vil sige at

ikke også bekræfte over for mig at det der med at stjæle en cykelpumpe fra en garage jo kun vil blive betragtet som indbrud hvis man rent faktisk bryder ind det

der skal afgøre hvilken straf man får hvis der kun er en cykelpumpe at stjæle nå ja så fred være med det

havde ligget fire guldbarrer man havde taget med sig så falder

ikke noget nyt og det er jeg opmærksom på tilsvarende er jeg også opmærksom på at man i beslutningsforslaget

skal have nogen virkning må det jo være det man mener man mener at der skal finde ubetinget fængsling sted selv i førstegangstilfælde

bare har stjålet en cykelpumpe men men ofte

det der var at stjæle men men er det virkelig rimeligt at vi i danmark har en retspraksis

uanset hvad skader man har lavet i forbindelse med indbruddet uanset hvor meget svineri man har lavet i forbindelse med indbruddet

på gerningsstedet der afgør straffen den krænkelse der finder sted af de mennesker

indbrud er vel den samme om man har fået stjålet hundrede kroner

i en privat villa for nu at tage det som et eksempel det sondres der jo ikke her i forslaget

ønsker dansk folkeparti og det konservative folkeparti at skærpe straffen for indbrudskriminalitet og det er jo allerede fremgået af debatten i socialdemokratiet har vi det sådan at ens hjem skal være et slot ikke en borg indbrud er selvfølgelig meget mere end blot det der bliver stjålet krænkelsen er jo også på et andet plan der handler om den tryghed der er ved ens eget hjem derfor er vi også meget tilfredse med at politiet har indbrud som et af de allerhøjest prioriterede områder

aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi for to tusind og tolv til

blev det aftalt at etablere en ny tværgående indbrudsenhed desværre er sandheden jo som det fremgik af ministerens besvarelse at der er sket en stigning i antallet af indbrud fra to tusind og seks til to tusind og ni med halvtreds

det aldrig rigtig er lykkedes at få tallet ned igen den styrkede politiindsats der ruller ud i de her år er altså svar på de alt for mange indbrud og indsatsen virker i hvert fald rejses der nu flere sigtelser

er straffen for tyveri begået som led

de flere sigtelser også fører til flere domfældelser og selvfølgelig særlig skærpede domfældelser når der er

det bedste vi kan gøre er at følge politiets indsats tæt for det er først og fremmest en politiopgave at få rejst sigtelserne for det er den indsats der før noget andet kan sørge for at vi får færre indbrud ministeren var så i sin besvarelse inde

så vidt jeg forstod var der også nogle overvejelser som både venstres

og justitsministeren var omkring om hvorvidt der kan udmåles bødestraffe i sager om indbrudskriminalitet

både venstres ordfører og justitsministeren vil vi nok

nærmere ind til i justitsministeriet men for os er den politiske bundlinje at vi skal følge det her tæt og

sigtelser rejst men også domme falde

alt for mange indbrud som vi er vidner til i dag

en styrket politiindsats vil føre til færre indbrud ja men mener ordføreren dermed at det tyske politi er bedre end det danske i og med at der er

færre indbrud i tyskland

en speciel taskforce som vi har her

pia adelsteen fra dansk folkeparti heller ikke ved om man i tyskland har en særlig taskforce i

om det kan være baggrunden for at

med de tal justitsministeren oplyste i sin besvarelse

noget der tyder på at det stigende fokus der har været

i forhold til indbrud og som vi jo også har aftalt

at indbrudskriminaliteten i danmark falder

politiet anvender i eksempelvis tyskland må jeg sige

fru pia adelsteen og skal vi for alvor komme i dybden med det spørgsmål tror jeg også det er

vi skal spørge justitsministeren om i udvalgsbehandlingen

det har man typisk når man har en eller anden holdning til sagerne men kunne det ikke være tilfældet at

der er rejst flere sigtelser både i

rent faktisk hænger sammen med at der også er sket flere indbrud altså ved vi reelt det jeg tænker bare

ikke lukkede indbrudstyve ud i julen og at det gav langt færre indbrud i julen

deler og som jeg gerne vil fremhæve i dag er

at vi i danmark skal gøre hvad vi kan for at forhindre indbrudskriminalitet og vi deler

ønsket om at den stigning vi har set i indbrudskriminalitet og den mængde af indbrudskriminalitet som har stabiliseret sig på et alt alt for højt niveau

det med det justitsministeren har oplyst

rejst flere sigtelser nu og der tror

typer af indbrudskriminalitet politiet får optrævlet hvor meget af det er organiseret hvor meget af det er sådan de gammeldags

fru pia adelsteen som ordfører for dansk folkeparti

at man har et indbrud i sit hjem noget der er

ganske grænseoverskridende det er en en voldsom oplevelse

og derfor er det også vores helt klare holdning at det man skal gøre

vi er af den overbevisning at det bestemt har en forebyggende

tyskerne har et væsentlig lavere antal indbrud end vi har i danmark jeg mener faktisk også

strafferammen skulle være den samme i resten af eu

jeg sikker på at man ville modtage det med begejstring trods alt

de forlig vi har haft omkring at lave de her

som siger det her med indbrud er ikke i orden man får en fængselsstraf også selv om det man har stjålet ikke er specielt dyrt for det

også helt klart at når man har begået indbrud op til flere gange hvilket der er gerningsmænd der gør jamen så er det altså meningen at de skal sidde længere tid i fængsel for så har de helt åbenlyst ikke forstået

jeg tror vi alle kan blive enige om

indbrudskriminalitet er

som kommer retur til et gennemrodet hjem det er meget krænkende og

fortsat gerne være med til at forhindre vi har skærpet og opkvalificeret den politimæssige indsats senest i efteråret

østdanmark startede her første marts og det er vi

og vi glæder os til at følge udviklingen noget vi ikke er så glade for er dette beslutningsforslag vi mener ikke at det er den rigtige vej at gå det kriminalpræventive råd har tidligere været inde på

vigtigst for at forhindre

satse yderligere på den politimæssige indsats da det er her vi mener der for alvor kan gøres en forskel strafferammerne er derudover langt hen ad vejen stramme især når det gælder organiseret kriminalitet

de seneste stramninger er vedtaget så sent som for elleve måneder siden måske skulle

ordentlig periode før

meget kede af at mindske brugen af for eksempel samfundstjeneste som alle partier på nær

med til at indskrænke domstolenes mulighed for at udmåle en passende straf ud fra den enkelte sag og det kan vi heller ikke bakke op om

både mellem ministeren og

en halv måned og samtidig har ministeren netop peget på at der i første kvartal i år blev rejst

sidste år og det må jo siges at være en

glade for vi kan håbe på at det er de første spæde tegn på at udviklingen

på at det går politiet bedre og vi vil fra radikal side gerne vise politiet tillid til at de kan få nedbragt antallet af indbrud yderligere så for at slutte af må jeg altså meddele at vi fra radikal side desværre ikke kan støtte beslutningsforslaget

men jeg vil lige spørge til det med samfundstjenesten for vi er jo enige om at

samfundstjeneste brugt der hvor det er relevant og hensigtsmæssigt

det trods alt stadig væk er en sanktion vi taler om men det er vel ikke relevant hvis vi taler om kriminelle østeuropæere

det halve europa for at lave indbruddene i danmark så er det vel ikke sådan at det radikale venstre forestiller sig

ved herre tom behnke også godt men men nej

jeg jeg regner da absolut med at det især er i forhold

har begået et indbrud som de tidligere ordførere også

det er organiseret kriminalitet eller gentagelser vi taler om

så så jeg

giver herre tom behnke

har prøvet det ved hvor ubehageligt det er når der er nogen der er trængt ind på vores enemærker og har gennemrodet alting hele besværet bagefter med at få ryddet op få gjort rent få overblik og få meldt de forskellige ting er bare irriterende og generende det er en krænkelse og det skal selvfølgelig ikke gå upåtalt hen og det gør det heller ikke

en del af indbruddene kan henføres til narkomaner og jeg jeg tror det bedste værn vil være at få de narkomaner afvænnet og få dem kanaliseret over i et mere almindeligt liv hvis man skal gøre noget i forhold til den type indbrud og så er der jo alle de organiserede indbrud

hvor det er dybt gennemtænkt og planlagt og der er det nogle helt andre strategier man skal have fat i

for indbrud blev jo også skærpet lige inden sommerferien sidste år det er ikke ret lang tid siden ligesom der også blev iværksat nogle politimæssige initiativer

vil være mest fornuftigt at lade de nye ændringer udfolde sig og så se på hvordan det virker inden vi begynder at lave

heller ikke støtte det her beslutningsforslag

bare ikke ret meget at gå efter der er stort set ingen fingeraftryk der er stort set ikke noget man kan tage dna prøver på og derfor synes jeg faktisk det er utrolig flot at politiet nu er i stand til at rejse flere sigtelser på området

som herre jeppe mikkelsen fra de radikale lagt mærke til at der er forskellige meldinger om steder hvor det rent faktisk går godt og hvor man er i færd med at knække

nordsjælland og så har jeg noteret mig at der er et stort fald i antallet af sommerhustyverier rundtomkring og det synes jeg er rigtig gode nyheder vi kan jo håbe på at det er en positiv

meget vi har sat ting i gang på politiområdet og vi har også skærpet straffene og vi må foreløbig se hvordan det kan udfolde sig

liberal alliance det har vi ikke fået nogen underretning om men

herre simon emil ammitzbøll er desværre forhindret i at holde sin ordførertale hvorfor jeg er her på vegne af ordføreren hjemmet er ukrænkeligt og derfor skal vi som samfund ikke tolerere indbrud i private hjem et indbrud betyder som regel at nogle borgere får stjålet personlige ejendele og ting der enten har en stor økonomisk værdi eller blot har affektionsværdi begge dele er bestemt slemt for faktum er at et indbrud ikke blot handler om mistede materielle ting det handler også om at nogen udefra har grebet ind i ens privatsfære og ikke mindst krænket det helle som hjemmet er forslagsstillerne foreslår to elementer for at skærpe indsatsen mod indbrudskriminalitet for det første skal indbrudstyven uanset indbruddets karakter

skal straffen øges for indbrudstyve

indbrudskriminalitet der er forskel på indbrud selv om det selvfølgelig ikke er rart for det pågældende hjem

at forslaget skal finansieres for lovforslaget må vel i sin helhed betyde at flere personer skal i fængsel der indstilles til positive intentioner for forslaget og liberal alliance ser frem til en nærmere behandling

om det her beslutningsforslag og jeg synes vi er kommet godt rundt om problemstillingerne vedrørende indbrudskriminalitet når vi fra konservativ side sammen med dansk folkeparti har valgt

det er op mod halvtredstusind indbrud årligt op mod halvtredstusind familier ja nogle gange er det også virksomheder men typisk familier

bliver udsat for indbrud det er en voldsomt krænkede handling de der bliver udsat for et indbrud er for så vidt ligeglade med om de har fået stjålet for to hundrede kroner eller for to tusind

det er det at nogen er trængt ind på ens private enemærker dér hvor man har sin base dér hvor man har sin tryghed dér hvor man har sin familie dér hvor man bør kunne føle sig tryg og sikker ens eget hjem som man skal kunne forlade i tryghed

andre gøremål og kunne vende hjem

være i frygt for at der har været indbrud når man kommer hjem

jeg kender en som bor på vesterbro en enlig mor

lige i det øjeblik hun skal sætte nøglen i

får hun tanken bare døren nu ikke går op af sig selv for så har der

tænk at have sådan et liv

frygter man at der har været indbrud og grunden til at man frygter det er selvfølgelig

tidligere regeringer har lavet en række tiltag for at gøre noget ved det her og sammen med forligskredsen har vi lavet en række tiltag i forhold til politiet og det ser heldigvis ud til at der nu begynder at ske noget heldigvis men det er jo ikke nok

så går det sikkert fint nej vi skal til stadighed som folketing være helt fremme i skoene i forhold til at gøre det rigtig svært og ubehageligt at være indbrudstyv

det der hjælper

vælger at rejse igennem det meste af europa for at nå frem til danmark

at der var nogen kriminelle der overhovedet kunne finde på

sidde sådan at kigge på europakortet og tænke

hvor det bedst kan betale sig at begå sin forbrydelse det tror jeg og med mit kendskab til kriminelle og kriminelles tankegang

jeg helt overbevist om at kriminelle er fuldstændig beregnende i forhold til det de laver fuldstændig

være nogle der handler i affekt men så er det nogle andre forbrydelser vi taler

man i affekt pludselig begår fem og tyve indbrud det gør man ikke det er planlagt

vælger at rejse helt til danmark for at begå sine indbrud

det fordi det kan betale sig så er det fordi

i tyskland som minimum er tre gange højere end den er i danmark som minimum

hvad den typiske strafudmåling er i tyskland men det kan være vi

det på et tidspunkt vi kan se at antallet af indbrud i danmark

i hvert fald er seks gange højere per hundrede indbyggere end det er i tyskland der må være

der gør at man vælger at rejse tusind

eller mere igennem tyskland for at nå frem til danmark der må være et eller andet jeg tror på at man simpelt hen sidder helt nøgternt og

det kan det i danmark fordi straffene

hen gøre noget ved derfor foreslår vi med

laver en selvstændig paragraf netop for at understrege at indbrudstyveri

det samme som butikstyveri det er ikke det samme som cykeltyveri det er ikke det samme som lommetyveri det er noget særligt det er noget særlig krænkende

at det er en særlig forbrydelse at det er særlig krænkende at man begår indbrud

når vi understreger at man som udgangspunkt skal have ubetinget fængselsstraf uanset at det er af mindre økonomisk omfang

indbruddets krænkende karakter er den samme uanset om der er stjålet for hundrede kroner eller for tusind kroner

tæller det meget mere

eller det var et billigt fjernsyn men det at man som gerningsmand har gennemrodet hele huset

tømt alle køkkenskabe ud på gulvet tæller ikke og det er jo egentlig lidt underligt for hvad er det forbrydelsen er ved indbrud er

ja det er den ene del af det men den anden del er sandelig at man laver selve indbruddet

man trænger ind et sted hvor man intet

som udgangspunkt skal der være ubetinget fængsel og det betyder så ikke at domstolene ikke individuelt kan vurdere hver enkelt sag selvfølgelig

de også gøre fremover vi siger bare at udgangspunktet skal være at man skal ind at ruske tremmer for det har man fortjent

står foran dommeren altså en ting er at man er så dum at man begår indbrud og bliver stillet for en dommer

at gå ud og lave nye indbrud igen og igen

skal der være ikke bare en forøgelse af straffen

det vi skriver i beslutningsforslaget jeg kender godt de bestemmelser i straffeloven der gør at når man igen står foran dommeren

er der som udgangspunkt tale om at man skal have en hårdere straf men af de domme jeg har set er er det nærmest usynligt

gennemgang af det her område men som jeg har læst de domme jeg har kunne få fat i

man skal holde op med at gøre det så selvfølgelig skal man straffes hårdt og konsekvent så forslaget her har i virkeligheden to elementer hvor vi prøver

i forhold til udenlandske kriminelle der kommer hertil for at begå indbrudskriminalitet der ønsker vi

i forhold til de vaneforbrydere vi har her i landet

den tid de sidder i fængsel laver de i hvert fald ikke nogen indbrud og så kan vi da have tryghed så længe

det var også det vi konstaterede for år tilbage

skal indbrudstyve ikke have udgang for de tager ikke hjem

rent administrativt at selvfølgelig skal indbrudstyve ikke lukkes ud i højsæsonen for indbrud gjorde at man halverede antallet af indbrud i danmark i julemåneden

meget mere konsekvent over for de her indbrudstyve for det virker

og så sørger vi for at der ikke er så mange ofre for indbrudskriminalitet men tak for

debatten den har givet anledning til en række udvalgsspørgsmål som jeg vil komme ind på under udvalgsbehandlingen

foreslår at forslaget til folketingsbeslutning henvises til retsudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter jeg det som

og halvfjerds pålægge regeringen at nedsætte en social retssikkerhedskommission retssikkerhedskommissionen skal se på retssikkerheden på det sociale område og skal i løbet af to år komme med en betænkning med forslag til forbedringer af retssikkerheden kommissionen kan eventuelt komme med delbetænkninger undervejs b to og halvfjerds er som det fremgår af forslaget stort set en uændret genfremsættelse af b

og medforslagsstillere

det samme

på det sociale område er uhyre vigtig for regeringen derfor forstår jeg også godt forslaget fra enhedslisten

er en god ting når der er brug for den men her og nu er det min vurdering at der

at nedsætte en kommission

og de reformer er regeringen som det vist er alle bekendt allerede godt i gang med

og kvalitetsløft vil gå hånd i hånd i den nye socialreform som er en del af regeringens samlede reformdagsorden jeg

i gang med dialogmøder med organisationer for at hente inspiration og ideer til socialreformen vi ved allerede nu at der er en række tiltrængte forbedringer som kommer til at indgå i reformerne vi skal have styrket tilsynet med sociale botilbud for anbragte børn

vi skal blive bedre til at forebygge og sætte tidligere ind så vi får løst problemerne i tide og før de bliver store

indsatser som vi ved virker og som gør en reel forskel for den enkelte borger og vi skal blive bedre til at inddrage borgerne i behandlingen af deres egne sager og det gælder store som små borgere

vi plejer vi skal have fokus på det der

vores udsatte borgere at vi sætter ind med løsninger som reelt forbedrer deres liv og styrker deres selvhjulpenhed og livskvalitet og vi skylder samtidig de borgere som det offentlige varetager den daglige omsorg for at de oplever den allerhøjeste kvalitet i indsatsen desværre

tilfælde har tilbuddene mere karakter af opbevaring eller overfladisk symptombehandling der ikke for alvor tager livtag livtag med de problemer som borgeren har

det skyldes mange ting herunder også

og misbrug det er uden for min begrebsverden at man kan drive et opholdssted og blive betroet at skulle tage vare på udsatte borgere uden at der stilles nogen særlige krav

indføre en certificeringsordning der stiller krav både til opholdsstederne og til tilsynet når kommunerne køber en plads på et opholdssted skal de vide hvad

regeringen vil også bidrage til at styrke den enkeltes position i forhold til myndighederne gennem forbedret

lovkvalitet og fjernelse af overflødige processer der stjæler opmærksomheden fra indholdet i sagsbehandlingen

jeg nævne at jeg sammen med satspuljepartierne har sat penge af til børnehuse som vi nu er i gang med at etablere

har været udsat for seksuelle overgreb eller vold bliver samlet under ét tag jeg har ændret serviceloven så kommuner kan få adgang til lukkede familier

og komme med forslag til hvordan vi kan gøre det endnu bedre

konkrete anbefalinger til hvordan vi styrker kvaliteten i kommunernes arbejde med børneområdet

i forbindelse med aftalen om satspuljen for to tusind og tolv der skal være spydspids i nytænkning af hvordan vi fra statens side skal hjælpe og rådgive kommunerne om børneområdet

og udsatte unge

skal der oprettes et børnekontor hos folketingets ombudsmand der skal styrke ombudsmandens børnefaglige kvalifikationer kompetencer og ressourcer ankestyrelsen har også iværksat en række initiativer der skal understøtte sagsbehandlingen og samarbejdet og dialogen med kommunerne

medføre flere konkrete afgørelser og en klarere retstilstand

og vi stiler mod trepartsforhandlinger med uddannelse i fokus og opgør med dobbeltarbejde

er i højsædet regeringen mener derfor at en nedsættelse af

øge kvaliteten i tilbuddene

for den enkelte borger med det reformprogram regeringen agter at gennemføre

har på en række emner hvor de mener at der kan

nogle retssikkerhedsmæssige problemer som kræver en løsning jeg kan ikke gå ind i forslagets enkelte dele det skyldes som sagt at min og regeringens grundlæggende holdning er at en retssikkerhedskommission ikke er den hurtigste vej til bedre og klarere regler eller reelt øget retssikkerhed for den enkelte

at lave en indsats med udgangspunkt i konkrete problemer på de steder hvor de viser sig og der vil regeringen naturligvis være imødekommende

for at vi får klare og enkle regler der er til at forstå for borgerne og til at administrere for myndighederne

vi sikre os at fokus kan koncentreres om det det egentlig handler om nemlig hjælpen til hver enkelt af de borgere der har brug for hjælp

ministeren har gang i en hel masse ting meget af det lyder positivt og jeg ser frem til et godt samarbejde om det men jeg må så spørge ministeren hvilke konkrete initiativer er der i gang for at tage højde for lige nøjagtig de problemstillinger der peges på i det her

lad mig nævne bare nogle af overskrifterne problemet med omvendt bevisbyrde i det sociale system for ligesom at sige det sådan lidt populært problemet med det der kaldes uagtsomt socialt bedrageri

mange sanktioner er ude af proportioner med det der sanktioneres imod altså at borgeren straffes

og problemet med at det offentlige

er til stor gene for borgeren der måske i månedsvis eller

skal mangle sociale ydelser og så videre min tid tillader ikke at jeg remser det hele op men der er jo påpeget

der skulle ses på så er det bare jeg spørger ministeren

er et problem og det er et problem mange borgere oplever

som man efterfølgende påklager afgørelsen

kun kan være ansvarspådragende

opført sig som den burde have gjort

er at betragte som et afslag som borgeren altså kan klage over i klagesystemet

er en god ting at det er blevet slået fast

trukket i langdrag har borgeren mulighed for at klage over det

har altid mulighed for at klage og indbringe en sag enten for det sociale nævn eller for beskæftigelsesnævnet

helt konkrete problemer som jeg pegede på var jo det er man kalder omvendt bevisbyrde altså det forhold at en borger på den blotte mistanke kan

få dem igen hvis man får medhold i klagesystemet

kan være ødelæggende for en en enlig mors økonomi hun får godt nok pengene men skaden er

borgeren er stillet helt anderledes end man er i det civile retssystem og der

ministeren hvilke initiativer er

vende tilbage til alle de andre hvor jeg heller ikke hørte at der var nogen konkrete initiativer i gang

rigtigt at regeringen følger en kurs hvor vi rigtig gerne det sociale bedrageri til livs det betyder ikke at man når man som borger er mistænkt for at have begået socialt bedrageri

overvejelserne i den enkelte sag og at borgeren altid bliver inddraget og det synes jeg er

sociale bedrageri til livs men vi bliver

omvendte bevisbyrde både i klagesystemet og ved domstolene i de sociale sager det anføres at borgeren

i de sociale sager har men det følger imidlertid af retssikkerhedsloven at myndighederne har ansvaret for at en sag er tilstrækkeligt oplyst

på den måde skal man forstå at borgerne og kommunerne ikke er modparter men myndighederne har pligt til at varetage borgerens interesse ved at

bemærkninger det er herre eyvind vesselbo som

et meget væsentligt problem nemlig retssikkerheden på

jeg synes at det er vigtigt at vi hele tiden holder fast i at

sikre at borgerne bliver behandlet på en ordentlig måde i det sociale

da også sådan at i det her beslutningsforslag er der en lang række

enhedslisten gerne vil have at der gøres noget ved det og det må man jo sige

som jo som enhedslistens ordfører meget rigtigt sagde ikke svarer på en eneste af de ting som egentlig lå i det her beslutningsforslag men igen ligesom andre gange snakkede udenom og fortalte om alle mulige andre ting

børns rettigheder og sikkerhed på opholdssteder og så videre

indholdet i at man hele tiden holder fast i retssikkerheden

der skal ske noget hurtigt hvis der skal ske noget på det her område og vi vil gerne være med til at øge retssikkerheden på det sociale område men vi tror ikke at en nedsættelse af en retssikkerhedskommission vil komme de svage borgere til gode venstre synes ikke at man skal bruge tid og penge på en kommission der skal arbejde i to år

en masse områder vi allerede ved hvordan skal forbedres og vi kan målrette indsatsen bedre og bruge penge på sådan en måde at det faktisk hjælper de mennesker som det her drejer sig om

jo set mange sager rundtom i kommunerne

de har foretaget blandt andet om enlige mødre

er blevet godkendt i ankestyrelsen og hvor kommunen så har måttet betale pengene tilbage det er en meget uheldig situation som jeg godt synes man kan gøre noget ved

skal andre jagtes og en minister skal ligge ude i hækken og kigge

det synes jeg er et meget væsentligt emne der hvor jeg synes der er et problem med det her forslag

en lang lang række sager på børneområdet hvor det netop ikke er retssikkerheden der er i højsædet og der har vi nu igennem fem seks måneder appelleret til ministeren om at foretage sig noget og der sker bare ikke noget så jeg synes at det er fint at enhedslisten præciserer at der skal ske noget her

til retssikkerheden og der siger venstre lad os få børneområdet

også mangler

at man skal sørge for at der er enkle og klare regler der er gennemskuelige og lette at administrere man

skal sørge for at hver enkelt sag bliver behandlet korrekt af myndighederne og sagsbehandlerne

sørge for at sagsbehandlerne får efteruddannelse og er opdaterede på

vil meget gerne drøfte de her ting med enhedslisten og de andre partier også med ministeren

på et et tidspunkt kan lade sig gøre at få nogle forhandlinger i gang på et eller andet område

vi allerede har taget fat i idet der er

i september måned hvor enhedslistens ordfører og jeg selv har udarbejdet et forslag til socialudvalget som lige er blevet

den høring som vi allerede nu har besluttet at holde i september måned

meget positive over for indholdet i men at nedsætte en kommission er for tungt

vil gerne arbejde videre med problemstillingen i udvalget og i den høring der kommer

hvor langt den positive holdning strækker sig altså om den også strækker sig til nogle konkrete initiativer

at hive herre eyvind vesselbo i frakkeskøderne hvis det er sådan at han vil løbe hurtigere end enhedslisten det er meget positivt hvis herre eyvind vesselbo vil det og det vil vi selvfølgelig gerne samarbejde med herre eyvind vesselbo om jeg kan godt være enig i grundtanken om hvorfor

lad os da se at få rettet tingene med det samme men nu er det rimelig teknisk så det kræver måske

arbejde det jeg gerne spørge konkret om er

det var det eneste sådan nogenlunde konkrete i svaret

inden dommen er faldet om jeg så må sige

en retstilstand der sådan at folk ikke kan komme til at

blive frakendt sociale ydelser eller tvunget til efterbetaling før det er slået hug og stikfast fast at de har begået noget ulovligt

når jeg siger at vi ikke går ind for en kommission

det problem som som ordføreren her nævner

tage to år jeg synes da at det ville være

fint hvis vi kunne tage fat på alle de der tretten punkter som enhedslisten har nævnt her

tog stilling til og tog dem enkeltvis og sagde kan vi forhandle os frem til noget sammen med andre partier som gør at det her bliver bedre det lå faktisk i mine fire

bevisbyrden om udbetaling af godtgørelse

til borgeren klagevejledning og adskillelse af rådgivende metode og kontrol jamen alle de her ting er da til debat og til diskussion for at nå frem til om det kan gøres bedre tingene her er

de borgerlige partier og mit eget parti har stemt imod det her forslag som har været fremsat et par gange tidligere men det betyder jo ikke at vi ikke er enige og det blev også sagt under de tidligere behandlinger i en lang række af de ting der står i forslaget

udmelding der kom der nemlig at der er en tilkendegivelse af sådan opfatter jeg det at

jeg nær sagt og så gå i krig med de enkelte punkter der er nævnt der og eventuelt flere i det omfang vi kan blive enige om det og så få gang i noget udvalgsarbejde som jo så kan udmønte sig i et beslutningsforslag eller lovforslag

på de konkrete problemer så hvis jeg forstod det rigtigt synes jeg da at det er en positiv udmelding fra ordføreren

derudover vil vi gerne have to områder mere med nemlig børneområdet

vi har en glorværdig fremtid

venstres ordførers indgangsbøn om at nogle må gøre noget og ministeren

jo bare ikke sådan mere rigtig af at venstres ordfører siger den hver gang han kommer i nærheden af

en mikrofon jeg synes da at det er prisværdigt at man mener

skal ske noget på socialområdet det er vi ret mange der mener

og og hans venner har siddet på området i ti år men at blive ved med at påstå at den nuværende socialminister som har siddet i syv måneder og som allerede har nået at tage en stribe

ikke gør noget synes jeg er en billig omgang særlig når man ikke selv

er det jo ikke det som præcis det her forslag handler om og derfor skal

jeg synes det er godt og vigtigt at vi alle sammen er optaget af borgernes retssikkerhed det er vi også i socialdemokratiet det har vi været tidligere og det er vi i dag og det synes jeg også at ministerens og regeringens arbejde

første tid allerede i høj grad

ministeren

som vi fra vores partis side har kæmpet for

det særlige børnekontor under ombudsmanden mener jeg også

retssikkerhed og for deres muligheder for overhovedet at

godkendelsesreformen og

endevende store dele af det her område vi har i fællesskab nedsat en hjemmehjælpskommission og vi har i fællesskab i socialudvalget besluttet at vi vil have en høring til efteråret som også den tidligere ordfører var inde på om præcis det her område vi er godt i gang og det er rigtigt og det er

handling er endnu bedre

to år er lang tid jeg synes faktisk

håb og intention at vi for eksempel skal være meget optaget af netop retssikkerhed når vi laver socialreform og når vi laver alle de andre ting

bære de her forslag med ind men som

kan socialdemokraterne altså ikke støtte det men vi håber meget at vi i fællesskab kan arbejde videre

at forbedre retssikkerheden for vores borgere det tror jeg

positive udmeldinger det får jeg sikkert lejlighed til

gange her i løbet af eftermiddagen men så er det vi lige skal have afklaret grunden til at man ikke kan støtte

fordi det går for langsomt med at få løst de tretten punkter der er beskrevet her

i sine løsningsmodeller

hvad skal man sige relativt stor kommission

der er mange ting vi skal diskutere det her område og der vil helt givetvis også være områder hvor

vi har en socialreform lige på bedding vi har en høring i socialudvalget lige på bedding

forbedre retssikkerheden nu og hver eneste dag frem for at

jo rent proforma stadig væk er enige om

vi vel indtil man ligesom kommer med en anden udmelding den er så kommet det går for langsomt

skal det så forstås på den måde at

ordføreren og ordførerens parti vil komme med den samme melding

og ser hvor langt vi kan komme med udmøntningen af konkrete løsninger på de enkelte punkter og at det er et stykke arbejde vi umiddelbart sætter i værk i socialudvalget så ser vi selvfølgelig hvad der kan skabes

stadig væk at det er tretten gode punkter og at

derfor nu ikke kan vente på den langsommelige enhedsliste men vil se at komme gang med at få lavet nogle konkrete beslutningsforslag og lovforslag om de punkter

belyst de tretten punkter som der ligger i enhedslistens forslag her og i øvrigt

i vores daglige arbejde og i det store arbejde vi

socialformen og med de andre reformer hele tiden

at drøfte retssikkerhed som udgangspunkt skulle det være irrelevant da det burde være en menneskeret for alle i danmark at være sikret en fundamental retssikkerhed for at det nu i dag ikke skal lyde for negativt eller sortsynet

at der på de fleste områder for de fleste mennesker er denne retssikkerhed og heldigvis for det der kan dog være områder som trænger til mere afklaring og et eftersyn

af når man følger dagspressens afsløringer af diverse sager

jeg er så med for første gang og det er selvfølgelig lidt bemærkelsesværdigt at der er ændret i hvem der er forslagsstiller men ikke ændringer i teksten dansk folkeparti er meget optaget af at borgernes retssikkerhed er i orden jeg tror de fleste borgere er enige i dette og gerne ser deres retssikkerhed sikret

også det der ligger til grund for at enhedslisten har valgt

genfremsætte dette beslutningsforslag der findes socialt udsatte i danmark

på flere måder derfor har vi en forpligtelse som politikere til at tage vare på disse mennesker og sikre deres tarv og ret

det ved vi sker og nogle gange synes det ganske urimeligt i dette beslutningsforslag nævner forslagsstillerne nogle områder der skal kigges på vi finder flere af disse områder relevante og der kan være yderligere som måske er mindst lige så oplagte her kunne det måske have være ønskværdigt at

står på egne ben havde justeret listen listen lidt

de fleste bekendt har forslaget været fremsat tidligere

af den nuværende regering som medforslagsstillere derfor kan

godt undre mig lidt at man som parlamentarisk grundlag for regeringen ikke har lavet en aftale med ministeren om at gennemføre intentionerne i forslaget så det ikke ender i et beslutningsforslag i salen som det gør i dag den diskussion har måske fundet sted mellem parterne men da vi jo ikke er en del af det

som kunne tjekkes yderligere selv om der er regler for retssikkerhed på anbringelsesområdet

man også komme ind på ældreområdet problemer på

er netop en af de afgørende årsager til at dansk folkeparti

det store ønske at få nedsat en hjemmehjælpskommission som jo netop skal sikre at ældre medborgere ikke rammes af kommunernes spareiver på området nu kommer hjemmehjælpskommissionen så det sætter vi i dansk folkeparti stor pris på og det bliver spændende at se dens forslag om et halvt år i den skal der selvfølgelig også være noget om retssikkerheden for at komme videre med borgernes retssikkerhed finder jeg det for eksempel oplagt at vi politikere sætter os ned i dialog med ministeren og finder

meget vigtige emne om borgernes retssikkerhed bliver en del af den kommende socialreform som ministeren har meldt ud vil komme senere på året jeg synes helt klart

jeg foreslår at vi selvfølgelig tager en drøftelse i socialudvalget og finder ud af hvordan vi arbejder videre med området med eller uden en kommission

ud fra ministerens tilkendegivelser i dag kan lave en konstruktiv fremadrettet og positiv plan for hele området og selvfølgelig inden for overskuelig fremtid jeg er ikke afvisende over for forslaget men

det rette tidspunkt at nedsætte en kommission nu ministeren har meldt ud at der senere på året kommer

det kunne jo så også være at ministeren netop tager mange ting om retssikkerheden med

i det her udspil endvidere ved jeg at

udvalget til at man skulle gennemføre jeg har ladet mig fortælle

andre ordførere at tidligere høringer faktisk har ført til megen konstruktiv debat og også initiativer på området det sætter jeg stor pris på og jeg ser frem til høringen

det et spørgsmål om der er behov for det alt sammen og om det er i den rigtige rækkefølge det kommer

men jeg synes faktisk vi skal tage den drøftelse i socialudvalget og så sætte pris på at vi har fået

det til debat i dag og at enhedslisten har genfremsat forslaget og så tager vi

det ikke helt afvisende bemærkninger

det rigtige tidspunkt osv og det er noget som der er mange forskellige temperament

han ligesom nikkede til var rimelig

altså de problemstillinger der beskrives

ordføreren om det er sådan at der er nogle af de problemstillinger som ordføreren er uenig i

kommissoriet ned i forslaget og det synes jeg måske ikke var den bedste måde at gøre det

være lidt mere åbent jeg synes der er flere

det sagde jeg faktisk også i min ordførertale

justeret det lidt i forhold til i tidligere tider hvor man har fremsat sammen

man ville have med jeg har nævnt et par områder som jeg ikke

skal tænke på at det er vigtigt ligesom vi gjorde med hjemmehjælpskommissionen

to år simpelt hen er for lang tid der skal gå i forhold til

det bare jeg siger at ministeren kommer med et udspil til en socialreform

i dette kommissorium som ordføreren stejlede over

det er fornuftigt at arbejde videre med de ting og at det burde vi kunne finde nogle løsninger på sådan vil jeg da tillade mig at tolke det nu

der er så oplagt i forbindelse med at nedsættes en kommission hvis det er det der skal ske er at samtlige partier der er med inde over og udformer det der nævnte jeg

været utrolig glade for den konstruktive debat der har været i udformningen af kommissoriet

kun en minut til at svare så jeg kan ikke gå i detaljer med alt

om hvordan forholdene var i begyndelsen af

er det ganske klart at så blev der af og til klaget over de ydelser man fik og folk her i københavn i

satte de lokale myndigheder i rette når det ikke var godt nok jeg må da sige at

jeg hidtil har haft den tillid til det sociale system at der var retssikkerhed på området men nu kan jeg jo konstatere

en gammel historie

fremsattes et meget lignende forslag

så gjorde man noget lignende i to tusind og otte

var både socialdemokratiet sf og radikale venstre med som forslagsstillere dette at man sådan har arbejdet

med dette emne om retssikkerheden på det sociale område førte så til at der den enogtyvende april to tusind og ti afholdtes en høring herom og der kan man

der kan man jo konstatere når man ser på referatet fra det der foregik dengang

der først nu kommet noget ud af det på trods af den positive holdning som nogle har givet udtryk for her i salen så derfor

det er sådan at de har opdaget noget som trænger til oplysning og belysning fordi det er ikke godt at

får man ikke den samme medvirken og lyst til at forstå sig som en del af samfundet

forstår hvad man sådan er med i på den ene eller den anden måde så herfra skal der kun lyde ros til enhedslisten og positive bemærkninger om det arbejde som man nu skal i gang med vel ikke som kommission men som

er myndighedernes vejledende regler tilstrækkelig klare er adgangen til klage og ankemuligheder tilstrækkelige og retfærdige er det for eksempel rimeligt at kommunen kan

anke socialnævnets afgørelser er retshjælpen til borgeren tilstrækkelig til at man kan sige at borgeren har mulighed for at matche myndighederne i sagsbehandling på lige vilkår jeg kiggede lidt i

og der stod for eksempel fra advokatrådet at

sikker behandling allerede under den forvaltningsretlige del af sagen

en fagforening måske hørte man til

var det sådan på daværende tidspunkt

jo konstatere at det er noget som er kommet op inden alt det her begyndte det er derfor at jeg ikke kan anbefale at vi laver en kommission fordi det ser ud som om det er et meget dynamisk område og der også altid er problemer

forholde sig til skøn og hvordan skøn skal forholde sig til regler for på den ene side

ønsker man jo en stor individuel behandling altså at der bliver taget hensyn til mig og mit problem og på den anden side

jo mere konkrete regler jo flere vil falde ud og og jo flere sager får vi så så vidt jeg kan skønne

har vi altså her et område som er af en så kompliceret karakter at vi konstant er nødsaget til at arbejde med det så derfor

det er urimeligt at man sådan set venter på det og tror at det her kan løses sådan en gang

rosende ord om enhedslistens vedholdenhed

én ting er at rose vores vedholdenhed

der tænker jeg på de emner som ordføreren lige selv nævnte der ligger jo

man kan godt sige at kommissoriet delvis er skrevet

ordføreren som jeg har spurgt de andre hvordan har ordføreren det så med de holdninger

i det her beslutningsforslag er der nogen af dem som er direkte afskrækkende og

ordføreren siger nej sådan noget skal vi i hvert

er det jo noget som vi må afklare

er vigtigt at vi opnår en en konsensus

det her område sådan at der ikke opstår

på ordførertalerne i dag at dette med retssikkerheden

at sige nøjagtig hvad man sådan konkret kan og ikke kan

udtryk for en detaljeringsgrad som jeg ikke er i stand til

må det afgøres i de forhandlinger og drøftelser

kommer ned i i materien det er da kedeligt at vi skal have så mange klagesager og det er da også kedeligt at der i lovgivningen er uklarheder som

på det her forslag og så skal jeg bare ligesom have afklaret om ordførerens parti stadig væk mener det man skrev dengang

jeg kan lytte mig til at man så siger nej vi skal ikke have en kommission

det her der er en måde at arbejde med tingene på forslaget er en kommission

om ordføreren og ordførerens parti stadig væk er enige i indholdet og i de

drøfte det sådan at der kommer en bred opbakning til det

men der var altså ikke tilstrækkelig lydhørhed

det synes der nu at være i dag og så skal der også være

som ordfører for sf

forslaget da vi var i opposition der er store problemer i forhold til retssikkerheden

sociale område når vi alene

anbringelser bliver begået rigtig mange fejl børn bliver

og når man kigger på forældreevneundersøgelser

også der se at kommunerne

taget socialministeriets vejledning til sig

man skal få en tværfaglig gruppe til at

man kan træffe beslutningerne på et oplyst grundlag

udsat for vold og magtanvendelse

nødvendigvis altid at det er et problem

og meget usaglige måder at anvende magt over for

vil ikke engang registrere det og det er selvfølgelig et kæmpe problem som vi skal kigge på

været nogle sager hvor borgerne står i en situation hvor de på ingen måder kan bevise deres uskyld fordi

vi behandler vores medborgere i det her samfund

presse vk regeringen til at sige

retssikkerheden og jeg kan også tydeligt huske fra dengang

talen om at børnene skulle have en talsmand altså et

men vi kan sagtens tage større skridt

i gang med at kigge på diverse reformer

men jeg må også samtidig sige

at en kommission skal komme frem til et resultat om to tre fire år

fælles forståelse

jeg har forstået at ordføreren i lighed med de andre regeringspartiers ordførere mener at det vil gå alt for langsomt

sådan kommission og at vi skal handle hurtigere

de andre regeringspartiers ordførere er ordføreren stadig væk enig i indholdet det vi skrev

i de problemstillinger der blev ridset op

er ordføreren stadig væk enig i det eller er der nogle punkter hvor ordføreren siger nej der tog vi fejl

besluttet at vi til september skal have en høring om det her hvor vi får flere eksperter til at komme ind og fortælle om hvad

det går for langsomt med at få realiseret de udmærkede løsningsforslag der var så

det er fru thyra frank som ordfører for

er positivt indstillet over for enhedslistens problemstilling med hensyn til retssikkerheden på det sociale område vi anser myndighedernes stigende adgang til at kontrollere og overvåge borgerne som et meget alvorligt problem men vi mener ikke at nedsættelsen af en kommission i to år vil være det optimale vi vil desuden også meget gerne afvente resultatet af den høring der skal finde sted i landstingssalen den tyvende september to tusind og tolv derfor kan vi

konkret til ordførerens holdning til tingene

hvad der skal ske på en række punkter

det har været fremme tidligere

at der er det man kalder omvendt bevisbyrde på det sociale område at

kan fratages deres ydelser før det er slået fast at de har begået noget ulovligt socialt bedrageri er ordføreren enig i

vi skal gøre det i fællesskab eftersom jeg kan høre

jeg synes det er glimrende og så kan der komme yderligere ting på som det også har været nævnt på børne og ældreområdet og

er enig i de ting der er fremsat her

er retssikkerhed vigtig og det er det selvfølgelig også når vi taler om det sociale område

opmærksomme på når nogen kan sætte en finger ned et sted og sige at her

ikke retssikkerhed til stede når vi afholder høringer og konferencer og så videre og hører hvordan man i nogle kommuner

nogle steder ser stort på de spilleregler som vi

er en god grund til at vi har vedtaget nogle regler her i folketinget men hvis en kommune ikke overholder de regler vi

i folketinget så er vi jo i den situation

komme efter kommunen vi sætter ikke borgmesteren i fængsel for ikke at overholde de regler vi laver på socialområdet

noget vi mener og de skal overholdes

det er borgernes mulighed for at holde lidt styr på den offentlige sektor og få det man er berettiget til hverken mere eller mindre men at lave en kommission der skal sidde

så brug dog pengene på noget gadeplansarbejde eller lignende så

der er nogle der får gavn og glæde af de her penge i stedet for at lave nye undersøgelser som så skal evalueres af store bureauer

set ingen grund til lad os gøre noget ved det som er problemet derude og jeg er helt overbevist om at det

den enkelte socialrådgiver og sagsbehandler sidder og tænker det gider jeg da ikke at gøre jeg tror det er en kultur jeg tror det er en holdning

det ligger for der er ligesom en tendens til at i nogle kommuner

kommuner gør man det ikke og jeg tror ikke

fredag eftermiddag i kantinen og er blevet enige om at det gør vi ikke her jeg tror på at det er en kultur jeg tror på at det er et ledelsesmæssigt ansvar der gør sig gældende og derfor skal vi have fokus på det og så skal vi fastholde at det er ledelsen både den administrative

og den politiske ledelse i de kommunale led og i regionerne der har ansvaret for at de her regler

godt ved at det halter nogle steder så en afvisning af beslutningsforslaget men fuld opbakning til at retssikkerhed naturligvis er meget meget vigtigt også på det sociale

praksis eller manglende overholdelse af regler som folketinget har lavet

nogle af de løsninger som der peges på i

som ordføreren er uenig

skal bruge et tocifret millionbeløb på at udrede det

det er meget bedre og meget mere konkret at vi går den vej rundt

kommunen efter anmeldelse eller mistanke fjerner ydelsen mens

der får en ydelse som alle vi andre er med til at finansiere og der må man jo godtgøre at man er berettiget til at få den pågældende ydelse til gengæld har jeg altid undret mig over

ikke får den med tilbagevirkende kraft det har jeg altid undret

at det først gælder fra det tidspunkt hvor man har dokumenteret

de konservative lige nøjagtig på det her punkt for

store økonomiske problemer

hun ikke får nogen ydelser i den periode hvor sagsbehandlingen foregår jeg forstår simpelt hen ikke at ordføreren kan forsvare sådan

der dokumenterer sit retmæssige krav på en ydelse finansieret af alle

at jeg har ret til at få det ene eller det andet det må jo være mit anliggende at dokumentere det omvendt sagde jeg så også at jeg undrer mig over og den del af

man er berettiget til en bestemt ydelse så synes jeg jo at den ydelse skal være fra det tidspunkt hvor man var berettiget til at få den

det tidspunkt hvor man har dokumenteret at man er berettiget til den for det må være den situation man er i som borger der berettiger til en ydelse det må være det der udbetaler ydelsen og så må tidspunktet for udbetaling

være det tidspunkt hvor man var berettiget til ydelsen og ikke det tidspunkt hvor man har dokumenteret

praktisk politik det har været lidt brogede meldinger

jeg har fået og måske ikke så kontante

politiske meldinger i forhold til det her beslutningsforslag som man

det synes jeg egentlig godt man kunne have givet os når man ikke vil være med til at nedsætte kommissionen fordi man synes det kommer til at tage alt for lang tid

burde man måske også have været lidt mere konkret i forhold til hvad man så gerne ville være med til at lave men det får vi jo så lejlighed til at få afklaret jeg skal komme med en enkelt kommentar til

og ligesom udrydde en misforståelse hvis der skulle være sådan en enhedslisten har ikke den holdning

at ministeren ikke foretager sig noget på de to områder der især har været nævnt her

børnenes rettigheder og de ældres det kan vi jo konstatere at ministeriet gør og ordføreren for dansk folkeparti og de andre ordførere ved jo udmærket godt at vi har haft nogle drøftelser om kommissoriet for en ældrekommission

lidt bekymret over ministerens indledning

den daværende borgerlige socialminister da forslaget blev behandlet sidste gang i to tusind og ni hvor

noget problem her fordi borgeren og kommunen

nogenlunde den samme argumentation der kom og det synes jeg er lidt bekymrende det får vi jo så afklaret videre frem når vi skal diskutere de konkrete

at vi havde skrevet kommissoriet på forhånd jamen det er jo netop fordi der har været et grundigt forarbejde omkring det her fra de partier

man har lokaliseret nogle meget påtrængende problemstillinger også kommet med

den er mindre om man så må sige analysebetonet og mere

omsætte de konkrete løsninger

der skulle kunne komme noget rigtig godt ud af sådan en kommission

jeg kan også forstå at en hel masse ordførere er meget utålmodige og faktisk er modstandere af det fordi det går alt for langsomt og det får vi jo så

enhedslisten synes det er vigtigt

kan jo være et godt grundlag for diskussionen ombudsmanden er netop kommet med en rapport den nittende april

kommune en ordentlig næse for den sagsbehandling de har haft

nu bruger ombudsmanden ikke ordet magtmisbrug men jeg tror at alle tænker at det er lige nøjagtig det

frataget sin ydelse på baggrund af en anonym henvendelse hun bliver indkaldt til en partshøring hvor hun ikke engang får at vide at det er en partshøring

krydsforhør enhedslisten har kendskab til en lang række sager fra holbæk kommune af lignende karakter

nogle af sagerne og der er også andre sager

borgeren ikke har fået medhold og så er det jo det så er der jo sandsynligvis da

et socialt bedrageri og det er jo fuldstændig forkasteligt

vil sige jamen så virker systemet jo for

i nogle tilfælde bliver kommunen underkendt og folk får så deres ydelser alligevel ja men da er skaden jo sket og som jeg har nævnt

er langt dårligere end på det civile område hvor man jo ikke bliver straffet om man så må sige før det bliver konstateret at man er skyldig vi har haft mange andre eksempler ældres ret til rengøring hvor kommunen laver om på det robotter der indføres imod de ældres ønske krav om tvangsmedicinering og elektrochok som betingelse for at få sygedagpenge og så videre

et eller andet galt på det her område

noget der egentlig underbygger at ja desværre er det sådan at vi har en modpart her nemlig borgeren over for

jo meget med de rammevilkår som kommunerne er udsat for i dag

vi må se i øjnene at ti års meget stram økonomisk politik over for kommunerne nedskæringer på det sociale område evindelige krav om at man ikke måtte overskride forskellige grænser skattestop

gjort at kommunerne føler sig tvunget til at være meget hårdhændede i forhold til det her med socialt bedrageri og andre

være hårdhændet i forhold til socialt bedrageri der er ingen der bakker

men det må ikke ske på bekostning af borgernes retssikkerhed der er peget på en række grundlæggende problemer

som jeg mener står ved magt og som vi skal arbejde videre med det er spørgsmålet om omvendt bevisbyrde det er hele den problemstilling der hedder uagtsomt socialt bedrageri som jo måske i virkeligheden er fejludbetalinger fordi kommunen ikke vil vejlede borgerne klart og tydeligt om hvornår

forældreansvarsloven overhovedet bliver overholdt i de her tilfælde

er der jo tale om at der er socialt bedrageri for så er man for meget sammen mens det i virkeligheden måske drejer sig om at man bare opfylder en forpligtelse i forældreansvarsloven til at samarbejde om børnenes ve og vel hvis der er tale om en

må man jo sige at så handler borgerne i virkeligheden

i god tro og så er det jo ikke rimeligt at de skal frakendes ydelser der er spørgsmålet om klagesystemet fungerer det godt nok er det i orden at kommunen kan anke en afgørelse klagesystemet er vel ikke oprettet for at beskytte kommunen det er vel oprettet for at beskytte borgerne

om kontrolgrupperne altså den måde de arbejder på

realiteten leger politi og går langt ud over deres beføjelser der er spørgsmålet om hvorfor

have konsekvenser for myndighederne hvis de har begået en fejl i sagsbehandlingen

mange andre udmærkede forslag som sagt

parat til også at udvide problemstillingen i forhold til ældreområdet som det har været efterlyst af flere

ordførere der har jeg da så en vis fortrøstning

at vi kommer til at samarbejde med ministeren om det i forhold til også kommissionen men også her er vi vel enige om

vældig utålmodige alle sammen har jeg konstateret og derfor er

ingen grund til at vente til ældrekommissionen er kommet med et eller andet jeg håber ikke at det går hen og bliver en undskyldning for at vi

børneområdet så jeg vil glæde mig over den store utålmodighed og alle her kan være helt sikre på

den vil blive efterprøvet i praksis

kender jo enhedslistens dagsorden det er den som vi havde og som vi i hvert fald også

i to tusind og ni

der ikke er flere der har bedt om ordet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

at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til torsdag den enogtredivete maj to tusind og tolv

præsenteret en ny strategi for danmarks udviklingssamarbejde arbejdet med strategien har været en grundig proces og den har involveret en lang række interessenter fra udsendelsen af det første udkast til den nye strategi er der indkommet fem og tres høringssvar der er afholdt en række offentlige debatmøder om emnet ligesom debatten om strategien har kørt lystigt i forskellige internetfora strategien er blevet behandlet adskillige gange i folketingets udenrigsudvalg og ministeren har holdt en række bilaterale forhandlingsmøder med de respektive partiers ordførere om strategien så forespørgslen i dag stiller spørgsmålet hvad er resultatet egentlig af alle disse anstrengelser hvad er ministeren nået frem til og hvad kan ministeren sige om slutproduktet den nye strategi for danmarks udviklingssamarbejde jeg ser frem til ministerens redegørelse og en god

fremlægge den nye strategi for danmarks udviklingssamarbejde retten til et bedre liv og en endnu større fornøjelse at kunne gøre det samme dag som forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde er blevet enstemmigt vedtaget samlet er loven og strategien et stærkt og nyt fundament for et slagkraftigt dansk udviklingssamarbejde samlet er loven og den nye strategi en offensiv forandring af danmarks udviklingspolitik tilpasset globale udfordringer der sikrer en åben og ansvarlig forvaltning af udviklingssamarbejdet sikrer at vi leverer solide resultater og fastholder den folkelige opbakning både herhjemme og i de lande som vi samarbejder med hovedbudskabet i den nye strategi er at fattigdommen skal bekæmpes gennem fremme af menneskerettigheder og sikring af økonomisk vækst fattigdom har ringere vilkår i lande hvor menneskerettighederne og de demokratiske spilleregler respekteres og hvor fattige mennesker bliver rustet til selv at kæmpe mod fattigdommen

for menneskerettighederne der har aldrig været egentlig hungersnød i velfungerende

at de demokratiske regeringer skal vinde et valg de skal stå til ansvar over for deres egne borgere respekt for menneskerettigheder og demokrati og udvikling hænger derfor uløseligt sammen det giver stabilitet og også de bedste

derfor sætter vi menneskerettighederne i centrum for bekæmpelsen af fattigdommen vi skal kæmpe for frihedsrettighederne ytringsfriheden forsamlingsfriheden og foreningsfriheden når vi arbejder for kvinder mænd piger og drenges ret til at ytre sig organisere sig deltage i udviklingen af deres samfund

fordeler vi magt og indflydelse til langt flere

fordeler vi indflydelsen til langt flere men vi skal også erkende at frihedsrettighederne ikke kan stå alene vi skal derfor også arbejde for retten til mad retten til at gå i skole retten til basale sundhedsydelser gør vi det sikrer vi at velstanden og velstanden og velfærden fordeles til langt flere ytringsfriheden er ikke meget værd hvis man ikke kan læse og skrive og børn lærer ikke at læse hvis de konstant er sultne det er det der menes med at menneskerettighederne er

og gensidigt afhængige de forstærker hinanden og de er alle sammen med til at fordele og fremme velfærd

udviklingssamarbejdet skal først og fremmest være til gavn for de millioner af fattige kvinder mænd og børn der lever i udviklingslandene det er deres ret til et bedre liv strategien skal kæmpe for men udviklingssamarbejdet er også en investering der er til gavn for danmark

en investering i fred og færre flygtninge i kampen mod klimaforandringer og andre globale udfordringer i øget vækst i flere arbejdspladser og i flere muligheder også i danmark og i europa en aktiv udenrigspolitik med

som et centralt element giver samtidig danmark indflydelse det skaber anerkendelse og respekt

danmarks internationale engagement det baner vejen for danske virksomheder for danske muligheder det ser vi allerede i lande som vietnam og kenya mange års støtte til rammebetingelser for erhvervslivet og overførsel af viden og teknologi til lokale virksomheder har skabt grundlaget for at danske virksomheder nu kan etablere partnerskaber de kan investere de handler og de får del i de høje vækstrater vi heldigvis ser i en række af de lande danmark samarbejder med for den gode nyhed er jo netop at der bliver færre og færre fattige der er rivende økonomisk vækst i mange lande i både afrika asien og latinamerika men det positive billede fortæller ikke hele historien i afrika lever næsten hvert andet menneske for mindre

en milliarder mennesker bor i lande hvor staten er skrøbelig eller næsten helt brudt sammen i områder ramt af tørke klimaforandring og konflikt danmark skal fortsat have et stærkt udviklingspolitisk engagement og hovedfokus skal være i afrika og i stigende grad i skrøbelige stater som er længst fra at nå bare ét af fns to tusind og femten mål det er der

til udvikling det betyder at vi tager udgangspunkt i det brede sæt af menneskerettigheder

hvor vi arbejder sammen med regeringer civilsamfund og den private sektor om at indfri de grundlæggende menneskerettigheder

at vi skal undgå at gøre os til dommere over hvilke rettigheder der er mere værd end andre

under et besøg i kenya besøgte jeg en lokal sundhedsklinik der var nogle behandlinger gratis og andre kostede noget

der var åbenhed om hvad de kostede for det stod på et skilt på klinikkens dør den åbenhed gør det gennemskueligt for patienterne borgerne hvilke behandlinger de har ret til og

og det sikrer at de ikke betaler mere end de skal det er også en åbenhed der sikrer alle lige adgang til sundhedsydelserne

ikke gøres forskel vi undgår diskrimination når vi arbejder for åbenhed og adgang til information arbejder vi derfor for at borgerne selv kan stille krav selv kan kræve deres ret

og den sikrede at de lokale borgere kunne gå i dialog med læger og sygeplejersker de kunne klage hvis patienterne ikke fik det de skulle og de kunne sikre at pengene

holde myndighederne ansvarlige en rettighedsbaseret tilgang bygger på de principper åbenhed og inddragelse ansvarlighed og ikkediskrimination men vi skal være realistiske vi kan ikke kræve at alle rettigheder i alle lande skal indfries fra den ene dag til den anden

det lange seje træk for menneskerettighederne der tæller

at særlig de økonomiske sociale og kulturelle rettigheder

der er politisk vilje kapacitet og ressourcer vi vi skal arbejde for stædige fremskridt

positive forandringer

få konsekvenser for den måde vi samarbejder på vi skal være parat til at sige fra men vi kan ikke på forhånd sige

hvis og hvordan vi trækker os vi skal i den konkrete situation vurdere hvilken betydning det får hvordan vi skal reagere

og og hvordan vi skal også prioritere og vi kan ikke gøre det hele overalt her skal vi bygge på partnerskaber med landene selv med andre udviklingspartnere med det multilaterale system med folkelige

med den private sektor og med de nye vækstøkonomier vi skal sætte ind der hvor behovene er størst og hvor vi bedst kan gøre en forskel derfor fokuserer vi også i strategien på fire prioritetsområder det første

vi vil gå forrest i kampen for menneskerettigheder og demokrati støtte positive forandringer der ses i mange lande når vi støtter frie og demokratiske valg opbygningen af retssamfund opbygningen af åbne offentlige forvaltninger uden korruption når vi arbejder for frie medier og for et slagkraftigt civilsamfund giver vi folk de redskaber de demokratiske redskaber

dem i stand til selv at stå fast på deres rettigheder selv at deltage aktivt i samfundslivet forandringskraften skal komme indefra nedefra bygge på lokalt ejerskab særlig en stærk indsats for kvinders rettigheder vil stå centralt det andet prioritetsområde er grøn vækst eller bæredygtig økonomisk vækst vækst er som afgørende for at bekæmpe fattigdommen

naturressourcer vand energi jord er under markant pres der skal findes nye og mere effektive produktionsformer der sikrer at væksten ikke sker på bekostning af naturressourcer miljø eller klima det kræver internationale tiltag det kræve en stærk national indsats her skal vi hjælpe verdens fattige lande med at undgå forurening og overforbrug af ressourcer

at lave nogle af de fejl som vi har lavet i de rige lande

både gøre en markant indsats for at bekæmpe fattigdommen og sikre bæredygtige landbrugsmetoder og fødevaresikkerhed det gælder indsatsen for at sikre alle verdens mennesker adgang til og bæredygtig udnyttelse af rent vand og moderne energi og det er også områder hvor danske virksomheder og dansk viden kan bidrage med ny teknologi nye ideer og skabe nye

eller urimelige forhindringer grøn vækst handler ikke om begrænsninger det handler om nye muligheder for vækst og arbejdspladser uden overforbrug af naturressourcer

det skal skabe mulighed for varig vækst det tredje område

er en styrket indsats for sociale fremskridt når folk får bedre sundhed

bliver de bedre rustet til selv at kæmpe sig ud af fattigdommen det er en investering i både det enkelte menneskes værdighed og mulighed

lidt anderledes vi vil styrke vores brug af budgetstøtte og i stigende grad arbejde igennem multilaterale mekanismer hvor vi indgår en kontrakt med regeringerne i verdens fattige lande og bidrager til en stærk og samlet indsats for uddannelse sundhed og i stigende grad sociale sikkerhedsnet

opmuntrende at se hvordan flere og flere fattige lande stille og roligt men stædigt bygger fundamentet op til en velfærdsstat hvor ingen falder helt igennem hvor ingen ender

ekstrem sult og fattigdom danmark skal også fortsat være i front i kampen for piger og kvinders ret til at bestemme over egen krop

seksuel og reproduktiv sundhed herunder adgangen til sikre fødsler og adgangen til effektiv prævention

skal være en dansk mærkesag kvinder har ret til at bestemme med hvem og hvor mange børn de vil have og til at føde dem under trygge forhold piger og kvinder skal have lige muligheder for selv at forme deres liv og deres fremtid en stærkere indsats for at skabe stabilitet og beskyttelse i skrøbelige lande er det fjerde prioritetsområde skrøbelighed og konflikt hindrer i den grad udvikling og fattigdomsbekæmpelse det skaber også grobund for ufred

og fanatisme med udviklingssamarbejdet vil vi fokusere på at forebygge konflikter og genopbygge skrøbelige stater det betyder også at vi skal være villige til at løbe en risiko når vi engagerer os i lande som somalia eller afghanistan men vi skal turde

den risiko fordi risikoen ved ikke at engagere os er endnu større både for verden for os i danmark og for de ekstremt fattige og udsatte mennesker der lever

dansk udviklingssamarbejde får fortsat topkarakterer nye undersøgelser fastslår at det danske

leverer varige og solide resultater der tæller vi fik sidste år

ord for at det danmark gør er rigtigt vi får noget for pengene men vi skal altid stræbe efter at gøre det endnu bedre og tilpasse os nye tider vi skal sikre større åbenhed om det vi gør det er afgørende at borgerne kan få solid information om vores engagement i verden og i verdens fattige lande det er afgørende at vi arbejder ihærdigt for at befolkningen bakker

derfor skal vi sikre solid oplysning om programmer og partnerskaber

resultater vi opnår det skal sikre en stærk opbakning til udviklingssamarbejdet

jeg sagde indledningsvis at loven og den nye strategi er en offensiv forandring af danmarks udviklingspolitik det er det

en hundrede og firs graders ændring af vores udviklingssamarbejde vi holder fast i det der virker jeg har haft mange gode drøftelser med partiernes ordførere om linjen

for den konstruktive debat jeg håber at alle kan se at der er blevet lyttet og derfor er det mit og regeringens håb at et bredt flertal af folketingets partier vil kunne støtte den linje strategien udstikker det vil genskabe den gode tradition vi tidligere har haft om at stå sammen om udviklingssamarbejdet

strategi der skal samle både her i folketinget og i den konkrete indsats i verdens fattige lande i kampen for retten til et bedre liv jeg ser frem til debatten

folketingets partier og udenrigsudvalget i gennemførelsen af strategien og tak igen for rigtig mange gode debatter og deltagelse for inspiration og ideer undervejs

herre jakob ellemann jensen som ordfører for venstre

med at takke ministeren for en god proces

en ny strategi for dansk udviklingssamarbejde

en åben konstruktiv og inkluderende debat selv om vi i sagens natur ikke har været enige om alting undervejs

dog været meget tydeligt at ministeren hele vejen har haft et oprigtigt ønske om at sikre en bred opbakning til regeringens strategi i venstre mener vi at

sådan opbakning ved at regeringen simpelt hen tilsluttede sig den i øvrigt ganske udmærkede strategi som vk regeringen stod bag men som man havde valgt at tilslutte sig af årsager der ikke

strategien at gøre det har regeringen ikke ønsket og det har været vigtigt

at sætte sit eget fingeraftryk

ikke nogen hemmelighed at vi i venstre langtfra var tilfredse eller imponerede over det første udkast til en strategi som ministeren præsenterede det var præget af væsentlig mere idealisme end realisme og den slags har verdens fattigste set rigeligt af dokumentet handlede i al for høj grad om at fordele kagen

man kan nu engang ikke omfordele sig ud af fattigdom det betyder ikke at vi skal glemme vores fokus på rettigheder vi skal bare huske på at økonomisk vækst i udviklingslandene er en forudsætning for at bekæmpe fattigdom det nytter ikke noget at vi hjælper mennesker med at kæmpe for retten til mad hvis der ikke er nogen mad at fordele et andet problem i strategiens første udkast var at den økonomiske vækst der trods alt var blevet plads til var pakket ind i så mange forbehold miljøkrav og socioøkonomiske hensyn at mange danske virksomheder næppe ville være i stand til at efterleve dem når kravene bliver så urealistiske risikerer man at skabe en kunstig vækst som alene opretholdes af udviklingsbistanden og som ikke vil være økonomisk bæredygtig

vi skal ikke stille urealistiske krav

vi skal sætte den enkelte fri og vi skal give økonomiske muligheder selv om strategien i sin endelige form i den grad har levnet plads til en masse hule floskler og

nødvendigheden af økonomisk vækst har fået en meget mere central placering kravene til grøn vækst er tydeligere og der er sikret en balance mellem økonomisk vækst og de hensyn som vi må og skal tage i en verden der har meget begrænsede ressourcer en debat vi har haft gentagne gange

vi bliver nok aldrig helt enige om at alle menneskerettigheder altid er lige vigtige de sociale rettigheder handler om fordeling mens frihedsrettighederne handler om muligheder udfordringen er naturligvis

begrænses hvis fordelingen er skæv

udgangspunkt i behovene for det enkelte land når vi ser på hvilke rettigheder vi fra dansk side skal hjælpe med at kæmpe for for det er ikke realistisk at et udviklingsland skal sikre tredive forskellige menneskerettigheder med et slag men vi må aldrig acceptere at regeringer tilsidesætter fundamentale frihedsrettigheder og undskylder sig med at man i stedet fokuserer på andre rettigheder vi skal sikre den frihed der giver mennesker mulighed for at påvirke deres egen situation og give deres familie mad på bordet vi skal hjælpe med at sikre den private ejendomsret en forudsætning for økonomisk vækst er at vi som mennesker kan være sikre på at det der er vores i dag ikke bliver taget fra os i morgen vi skal hjælpe med at sikre frie markeder og økonomisk frihed

udviklingslandene adgang til vores markeder men det er ikke nok samhandelen udviklingslandene imellem skal også styrkes og den hæmmes i dag af massive toldmure og bureaukrati

hjælpe med at skabe velfungerende og hæderlige regeringsapparater

vi skal anspore vores partnerlande til at øge samhandelen udviklingsbistand kan give et land en hjælpende hånd men fri handel kan for alvor sætte et lands økonomi i gang

være en sammenhæng mellem vores udviklingspolitik og alle de andre politiske områder som har direkte indvirkning på vores partnerlande det er her vi kan gøre den store forskel vi skal også sikre samtænkning af vores indsatser for fred stabilitet og udvikling i verden

glædeligt at se at regeringen har modet

for udviklingspolitik er et område der kræver mod

vi ikke kan hjælpe alle derfor skal vi have mod til at prioritere og mod til at fokusere

effektivitet med skattekronerne skylder vi selvfølgelig de danske skatteydere men vi skylder i høj grad også vores partnerlande at være så effektive som muligt med vores udviklingsbistand derfor skylder vi også at sikre bred politisk opbakning til danmarks udviklingspolitiske strategi og vi vil ikke

strategi vk regeringen præsenterede for to år siden for det var en bedre og mere skarp strategi men det er nu engang ikke muligt derfor bakker venstre

jeg skal derfor fremsætte følgende forslag til vedtagelse på vegne af venstre socialdemokratiet dansk folkeparti det radikale venstre socialistisk folkeparti enhedslisten liberal alliance og det konservative

retten til et bedre liv og opfordrer til at målet for danmarks udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdommen ved at fremme bæredygtig økonomisk vækst og menneskerettigheder at fokusere på fire prioriteter bæredygtig økonomisk vækst menneskerettigheder og demokrati sociale fremskridt stabilitet og beskyttelse et globalt udviklingspolitisk engagement baseret på prioritetslande hvor hovedfokus fortsat er på afrika et effektivt og fokuseret udviklingssamarbejde baseret på forpligtende demokratiske partnerskaber en styrket indsats gennem multilaterale organisationer kombineret med aktiv multilateralisme øget sammenhæng mellem de politikområder som berører udviklingslandene en fortsat stærk involvering af private virksomheder folkelige foreninger og forskningsmiljøer styrket åbenhed og information om udviklingssamarbejdet

der er ingen korte bemærkninger så tak til

den næste ordfører i ordførerrækken er herre jeppe kofod

ministeren og regeringen for en rigtig god proces

en proces der har været kendetegnet ved at man har inddraget

de mange mennesker som bruger måske det meste af deres liv og alle deres kræfter på den her sag og

en god strategi fordi man har taget mange af de gode ideer og bemærkninger

blot én gang at besøge en flygtningelejr i afrika eller små landsbyer hvor mennesker sulter for at forstå hvor vigtig hjælpen til verdens fattigste

derfor afgørende at danmark gør en forskel for at bekæmpe ekstrem fattigdom og give mennesker der lever under ekstremt vanskelige vilkår

selv om det går den rette vej med at bekæmpe ekstrem fattigdom

alt for stor del af jordens befolkning der stadig væk er født i fattigdommens fængsel vi har både en pligt og en interesse i at hjælpe mennesker og samfund der er præget af ekstrem fattigdom så de kan skabe et bedre liv fri af nød og fattigdom

interesse i at give dem hjælp til selvhjælp med regeringens nye strategi for dansk

hjælpen til klodens allerfattigste og mest sårbare mennesker

strategi som jeg synes er fremsynet og som sætter den rettighedsbaserede tilgang til udvikling i centrum

strategi med klart fokus på at skabe en bæredygtig vækst der inkluderer de mest sårbare og fattige grupper i samfundet menneskerettighederne er for alle i kraft af det at man er

sig principperne og derfor er

tilgang til udvikling så stærk vi dikterer ikke eu landenes politikker men vi beder dem om at indføre de menneskerettigheder som de selv har skrevet under på og tilsluttet sig

sikrer man derfor også at det netop bliver de fattigste og mest sårbare grupper af mennesker som bliver hjulpet og det er vigtigt for

at give netop disse grupper magten over deres eget liv og mulighed for at gøre en positiv forskel danmark skal samarbejde

som har viljen til for alvor at bekæmpe fattigdom

måske ikke altid har evnen til at

blandt andet med den udviklingsbistand som danmark er med til at levere en del af den hjælp kommer igennem støtte til de rigtige politikker der bekæmper fattigdom skaffer mennesker i arbejde og børn i skole og sikrer kvinders rettigheder for bare

nævne nogle eksempler den kommer gennem støtte til projekter som tager vare på miljøet og får skabt en bæredygtig vækst i landene

demokratiske institutioner og et levende civilsamfund er afgørende

stort behov for at skabe stabilitet og sikkerhed det er helt fundamentalt for at kunne sikre borgernes rettigheder

er det vigtigt at vi støtter der som også ministeren er inde på hvor krig og ulykke har drevet befolkninger på flugt eller naturkatastrofer har udvandet deres mulighed for et ordentligt liv de fire strategiske fokusområder menneskerettigheder og demokrati grøn vækst sociale fremskridt samt stabilitet og beskyttelse har netop til formål at hjælpe lande og befolkninger til at bryde ud

enkeltelementer i strategien som man godt kunne fremhæve men faktisk er den samlede strategi synes jeg et udtryk for en effektiv fattigdomsbekæmpelse

ikke må modarbejde vores udviklingspolitik og her kan vi bare se på hvordan eus landbrugspolitik

problem igennem mange mange år det er også vigtigt at forstå

de mennesker og de lande som hænger fast i dyb fattigdom også er ramt af konflikter og katastrofer der er en direkte sammenhæng mellem de ting forandringer i klimaet rammer desværre også de fattigste og mest sårbare grupper hårdest til trods for at det er dem der har allermindst skyld i de klimaforandringer som vi er vidne til derfor er indsatsen i strategien på de områder også rigtig vigtig

et er strategien noget andet er at det skal omsættes til handlingsplaner og her er vi meget positive over for den måde som også ministeren og regeringen har lagt

vedtagelse som vi er medforslagsstillere til og den nye strategi som vi synes er et stort skridt fremad

nogen korte bemærkninger den næste ordfører er

et utrolig veldokumenteret projekt der indeholder utrolig mange vigtige facetter

udviklingssamarbejde for det er selvfølgelig vigtigt at de mange penge som vi bruger på udviklingsstøtte i de forskellige lande

på den måde får så meget ud af de her penge som overhovedet

sige at den

det mest hvad skal man sige nytænkende er

menneskerettighedssituationen og det er jo i dansk folkepartis optik sådan set ganske fornuftigt vi har bestemt ikke noget imod at man kigger på menneskerettigheder

bruger en større del af de danske ressourcer som bliver brugt

devisen om at det skal være til nogle af de lande hvor man også ser på at menneskerettighederne

vinder større og større indpas både i de politiske kredse

enhver regerings eget valg hvad de vil bruge pengene til det er jo ikke os der har bevilget penge til det kan man sige

netop menneskerettighederne at det så er

mugabe er jo ikke ligefrem kendt for at være den helt store menneskerettighedsfortaler

selv samme robert mugabe jo af fn er udnævnt til at være turistambassadør nu ved jeg ikke hvor mange der har interesse i at rejse til zimbabwe på turismebesøg det skal man selvfølgelig have lov til men jeg synes det

en hån at at det er en som robert mugabe som i et ellers meget anerkendt

en sådan post

vælger eksempelvis at give en del af de danske udviklingsstøttemidler til til libyen når man tænker på at libyen jo

sådan set har ressourcer nok selv til at gennemføre

slet ingen tvivl om det men vi synes det er en kende underligt at de danske udviklingsstøttemidler skal gå til blandt andet

de her udgifter de har en rig undergrund de har faktisk større reserver end et land som danmark for de har stadig væk

leve af og danmark kan se frem til at der bliver mindre og mindre indtægter fra nordsøen så det er jo ikke noget der er specielt optimalt

er en stor økonomisk krise

som skal indskrænkes fordi der er færre penge til rådighed så synes vi det er underligt at

øge bevillingerne med

i to tusind og tolv og så har man

en aftale om at man vil øge det med seks hundrede million kroner fra to tusind og tretten og frem vi synes jo det måske er bedre at man også på det her område fokuserer mere på at bruge de penge man har til rådighed optimalt frem for

at øge rammen

så mange penge til rådighed som der har været

i dansk folkeparti synes vi det vil være sund fornuft

at vi går ind og kigger på hvor

skal bruges vi er tilhængere af at det

at bekæmpe hiv og aids i mange af de lande hvor

vi synes også det er utrolig vigtigt at man bliver ved med at

som der er rundtomkring specielt i de afrikanske lande hvor det jo

lider malariadøden det er jo sådan at man vurderer at det er omkring

og halvtredstusind borgere der hvert år

livet på grund af malaria

tilhængere af at vi får mere fokus på at der skal være flere som har fri adgang til

også sikre at der er målrettet midler til hele den akutte indsats de steder hvor tingene

det er fornuftigt nok men samlet set kunne vi godt ønske os en lidt mere kritisk tilgang til

er titlen på den nye strategi for danmarks udviklingssamarbejde og den signalerer nye toner i udviklingssamarbejdet strategien understøtter det

om udviklingssamarbejdet som vi netop har færdigbehandlet i dag

som strategien sætter fattigdomsbekæmpelse menneskerettigheder og bæredygtig udvikling i centrum og det er for det radikale venstre kardinalpunkter ekstrem fattigdom og ulige adgang til verdens ressourcer pålægger os i den rige verden

en række organisationer og aktører har deltaget i arbejdsgrupper om specifikke temaer der er kommet fem og tres konstruktive høringssvar og som ordfører har jeg deltaget i en del debatmøder og det tyder jo alt sammen på stor interesse for udviklingspolitikken man kan sige at udviklingssamarbejdet har ændret karakter igennem danidas halvtreds år lange eksistens i takt med de internationale principper i busanerklæringen fra oecd

konferencen i korea i december sidste år fremhæves bæredygtig udvikling som det overordnede mål mens fattigdom og ulighed stadig er de største udfordringer de fattigste lande påvirkes af handelsaftaler råvarepriser skatteregler og emigranters remisser men også af konflikter og naturkatastrofer der er således ingen tvivl om at selve udviklingsbistanden mere og mere er en katalysator som skal bevæge udviklingen og skabe forandring til det bedre derfor er det også så vigtigt med lokalt ejerskab og kohærens det vil sige sammenhæng i danmarks politikker i forhold til udviklingslandene som det også står i dagens forslag til vedtagelse strategien er

fire strategiske prioriteter menneskerettigheder og demokrati grøn vækst sociale fremskridt stabilitet og beskyttelse fattigdommen skal bekæmpes med grøn vækst stabilitet og beskyttelse

for strategien og dermed bliver menneskerettighederne både et mål og et middel

fire tværgående principper om ikkediskrimination deltagelse

og pigers ret til ligestilling står stadig højt på indsatsområderne kønnet skal ikke afgøre om man har adgang til sundhed uddannelse politisk deltagelse ja deltagelse i samfundslivet i det hele taget særlig fokus er der på retten til seksuel og reproduktiv sundhed at sikre kvinder ret til selv at bestemme over egen krop

danmark det rigtige fokus på at arbejde for en mere bæredygtig befolkningsudvikling men også et mere udstrakt fokus på netop rettigheder det er vigtigt at danmark tager den kamp op mod religiøse og politiske grupper som undergraver

udviklingsmuligheder vi de skal have de samme som mænd

der ingen tvivl om at arbejdspladser og økonomisk udvikling

optager os alle i disse tider men for radikale venstre er det ikke ligegyldigt hvilken vækst vi ønsker at fremme det giver god mening at støtte grøn vækst forstået som inklusiv vækst som ikke undergraver naturgrundlaget men bruger klodens ressourcer bæredygtigt og effektivt der er jo ingen grund til at vi eksporterer eksporterer vores dårlige erfaringer med strategien kommer der fokus på smålandbrug og bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion rationalet er at i vores prioritetslande er de fattigste beskæftiget inden for landbrugserhvervene ligesom fødevaresikkerhed med de voksende befolkninger har høj prioritet flere høringssvar udtrykker bekymring

at miljøindsatsen nedprioriteres som miljøforkæmper er jeg selvfølgelig optaget af at bæredygtighed miljø og klima vægtes højt men det er fint at det er igennem en tværgående indsats selv om der

i strategiens fokusering bliver færre traditionelle miljøprogrammer og jeg skal nok

fortsat er med når vi kommer til implementeringen

der bliver også fokus på at styrke konfliktforebyggelse og

strategien bliver danmark også mere involveret i skrøbelige stater baseret på new deal samarbejdet det er et mere risikobetonet udviklingssamarbejde men danmark har gode forudsætninger for at bidrage til at styrke lokal modstandskraft i samarbejde med andre partnere og partnerskaber fylder i det hele taget mere og mere det være sig med folkelige organisationer den private sektor og nye aktører med strategien bliver den multilaterale bistand opprioriteret til gengæld vil vi så også øge engagementet i forhold til at påvirke de multilaterale organisationer

i strategien men det kan vi heldigvis læse i regeringsgrundlaget hvor der står at vi skal tilbage på en procent af bni og heldigvis er der allerede bevilget mere end seks hundrede million kroner ekstra siden regeringen trådte til nedskæringer på udviklingssamarbejdet er et skråplan ikke mindst i krisetider når vi ved at økonomiske kriser altid rammer de svageste hårdest regeringen lægger også vægt på at flere lande kommer med ind i klubben af donorer som giver minimum nul procent procent af bni senest har vi set

udenlandske undersøgelser som har uddelt stor ros

danmarks udviklingsindsats ambitionerne har været høje og det skal de fortsat være udviklingssamarbejdet er en vigtig del af danmarks globale engagement

med den nye strategi højnes ambitionsniveauet og der er grund til at ranke ryggen radikale venstre kan derfor heller ikke overraskende støtte både

korte bemærkninger og den første er fra herre jakob ellemann jensen fra venstre

og tyve plan så den her årrække

om en meget ambitiøs målsætning i

kan ordføreren sige noget om

hvis man er lidt forsigtig og anlægger forsigtighedsprincip

selvfølgelig være et råderum for at kunne udvide forskellige poster

at fra radikale venstres side

eksistere hvis der bliver et større råderum end der ligger i i den fremlagte

plan så vil det være oplagt at øge udviklingsbistanden op mod den ene procent til gengæld er vi altså også så fornuftige at vi ligesom vil have at det skal

der skal være et råderum der tillader det

såvel realistiske som fornuftige jeg forstår ordførerens svar således at hvis der skulle dukke nogle penge

altså hvis der opstår et økonomisk råderum

i første omgang

der skal ikke herske tvivl om at det radikale venstre vil have fokus på at øge udviklingsbistanden i takt med det der er muligt inden for det økonomiske råderum

og finansiere

være dejligt hvis der var en skuffe i finansministeriet som man har overset

alle reformer kan jo ikke foruddiskonteres i en

og tyve plan det ville jo være ufornuftigt og

og det gør den forhåbentlig med reformer i de kommende år så er der også plads til

de radikales venner i andre eu lande for

som

fire af eus lande

af bni samtidig har regeringen jo fremlagt en

tyve plan som hænger sammen meningen er at vi

skal have balance på vores

meget fornuftigt at man ikke allerede foruddiskonterer de resultater der forhåbentlig vil komme

en bedring i økonomien

fru lisbeth bech poulsen ordfører for sf

menneskerettighederne står centralt i strategien

som mål i sig selv men også som en nøgle

en række af de udfordringer der kendetegner et land der modtager udviklingsbistand uorganiserede kvinder sad på bjerge af kaffebønner og sorterede dem

de var daglejere og havde ingen rettigheder

stor fattigdom og ulighed

lokalpolitiske arbejde dommere der i danmark for at lære at forbedre deres retssystem

for økonomisk støtte til deres oplysningsarbejde for at skabe mere tolerance og bedre livsvilkår for de udsatte det er eksempler på hvordan vi gør en forskel

strategien nemlig det øgede fokus på kvinders rettigheder grøn vækst og demokrati

kvinder ikke indgår som en aktiv del af udviklingen går glip af en vigtig ressource samtidig viser erfaringer os at hvis kvinder opnår kontrol med husholdningens økonomi

børnenes behov for mad sundhed og uddannelse

meget klar og tydelig stemme når det gælder den undertrykkelse som halvdelen af befolkningen i mange lande lever under

med færre eller ingen rettigheder og med seksuelle og voldelige overgreb som et livsvilkår arbejdet for kvinders rettigheder er et helt centralt element i

at sikre en retfærdig udviklingspolitik

vækst som strategien lægger op til det siger sig selv at en rettighedsbaseret tilgang må bakkes op af en offensiv og bæredygtig vækstpolitik det kræver økonomisk vækst over flere år at bekæmpe fattigdommen dertil kræver det en nogenlunde ligelig omfordeling

hvis man må gå sulten i seng eller mangler tag over hovedet men samtidig må vi også være realistiske

omega at den grønne vækst fremmes inden for områder som vand og energi

kan bidrage til en bæredygtig udvikling

en øget indsats for demokrati og deltagelse står

med det arabiske forår rejste en hel region sig mod deres diktatorer det er ikke slut og det er ikke til at sige hvad resultatet bliver

endelig skal vi understøtte retten til faglig organisering for at arbejderne selv har mulighed for at gå op imod økonomisk udnyttelse og farlige arbejdsvilkår i overensstemmelse med ilos konventioner menneskerettighederne er universelle udelelige og indbyrdes forbundne

og omfordelende i positiv forstand ved at sikre flere børns skolegang og flere kvinders overlevelse i barselsengen

at sikre arbejdsrettigheder omfordeler vi velstand og velfærd lige så vigtigt

der ikke før havde en stemme i bogstaveligste forstand

grundlæggende menneskerettigheder der ikke er alle forundt i dag på sfs og egne vegne har jeg været meget glad for samarbejdet med ministeren og folketingets øvrige partier i processen

der har leveret input kritik og gode ideer til strategien

papir som vi kan være stolte af

vi har i dag i salen enstemmig vedtaget lov om internationalt udviklingssamarbejde

ordfører er herre christian juhl der

ulighed sult og krig skyldes at vi endnu ikke har fået skruet et samfund sammen som kan fordele tingene retfærdigt og som kan give plads til alle mennesker

lave et ordentligt verdenssamfund derfor er vi nødt til at arbejde med de her ting

nye strategi er en tiltrængt erstatning for vk regeringens frihedsstrategi der ikke var et godt grundlag for dansk udviklingspolitik enhedslisten støtter fokus på rettigheder og på at anvende de danske bistandsmidler til at styrke befolkningens egen indsats for deres rettigheder det er langsigtet og det er demokratisk vi er tilfredse med at strategien sætter det som mål at bekæmpe ulighed og støtte initiativer til både global national og lokal omfordeling af ressourcerne til gavn for de fattigste vi har i danmark kompetence til at støtte indsatsen

skat på finansielle transaktioner

at de multinationale selskaber betaler skat i udviklingslandene danmark kan yde en stor indsats for at udviklingslandene øger deres egne skatteindtægter det kan sikre finansiering af en effektiv offentlig sektor

kan modvirke de negative konsekvenser af omfattende nedskæringer af den offentlige sektor som typisk verdensbanken og

været med til at presse igennem som betingelse for långivning og støtte til fattige lande når vækst nævnes

hundrede og seksten gange i strategien er det sikkert for at man skal forstå

at vi sikrer at væksten ikke blot kommer de få til gode men bliver en beskæftigelsesorienteret og grøn vækst ja da jeg var ung sagde jeg vild vækst eller grøn udvikling

det skal sikre en beskæftigelsesorienteret og grøn vækst der reelt skaber beskæftigelse til og udvikling for de mange vækst i sig selv er som bekendt ikke nok og ikke et gode i sig selv fokus på den rettighedsbaserede tilgang skal ikke bruges til at nedprioritere det bilaterale samarbejde det er fint at opprioritere

multilaterale indsats især i fn men det er også nødvendigt at bevare en bilateral indsats for at sikre dansk indflydelse og kompetence den rettighedsbaserede tilgang må indebære en styrkelse af civilsamfundene i syd og vi mener i enhedslisten at de danske folkelige organisationer ikke mindst fagforeningerne her kan spille en afgørende rolle de kan yde en

støtte til deres samarbejdspartnere i syd inden for kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed som ikke kan dækkes lige så kvalificeret af ambassader eller ministerier oplysningen om danmarks udviklingssamarbejde skal opprioriteres og især lægges ud i de

organisationer den globale dimension skal opprioriteres i folkeskolen og der skal skabes gode vilkår for ulandsjournalistik i et bredt felt af medier vi er tilfredse med at danmark fortsat fortsat skal ligge i front med hensyn til størrelsen af udviklingsbistanden

procent af bruttonationalproduktet er dog ikke ambitiøst nok i regeringsgrundlaget står der jo som det tidligere er blevet nævnt at målet er at nå

en procent af bruttonationalproduktet det var der hvor

før den borgerlige regering overtog magten

hvornår skal vi nå målet har vi spurgt

vi foreslår en periode på fire fem år og så kommer vi

målet på længere sigt ønsker enhedslisten at danmark skal yde op til

samt at sikre miljø og klimaindsatsen det er vigtigt at danmark arbejder aktivt for at sikre kohærens eller sammenhæng mellem de forskellige politikområder både på det nationale og

ikke helt klar og vi er nødt til at arbejde med det men vi tolker dog udtalelsens linjer om sammenhæng som

så formoder vi at både ministeren og regeringen og alle tilhængere af lissabontraktaten vil leve op til at udviklingspolitikken ikke underminerer alle andre politikker

for handel og landbrug blot for at nævne to felter

negative konsekvenser for udviklingslandene vi er endelig tilfredse med at den grønne vækst er en del af de fire prioriterede områder men vi kunne godt ønske os klarere formuleringer om det fortsatte danske engagement i miljø og klimaindsatsen ikke mindst når en større gruppe af danske folketingsmedlemmer snart skal til rio20

vi vil blande os i beslutningerne om valg af prioriteringslande og vi er enige

der fortsat skal være fokus på de fattigste lande i afrika

mener samtidig at det er vigtigt at fortsætte

indsats i latinamerika og asien som fortsat har brug for en rettighedsbaseret tilgang på grund af de massive overtrædelser

alt i alt kan vi støtte danmarks nye strategi for udviklingssamarbejde vi undrer os lidt over at der står regeringens nye strategi i gamle dage hed det danmarks nye strategi

det er jo en af de her dage hvor der er fest

så svært at finde de penge der skal til

en procent tror jeg ikke på at vi lige kan klare over de fire fem år

den ene procent men den ene procent vil være realistisk

penge der bliver brugt på militæret og sender dem over til udviklingsbistanden i

over fire år hvert år kan flytte en milliard kr

i vores af

sige at vi skal

en milliard hvert år fra forsvaret jeg synes

politiet skal nedlægges

interessant at vide for det er at nogle af de steder hvor vi har udviklingsarbejdere ude

og sikkerhed for nødhjælpsarbejdere inden de

fornuftigt ude i verden vi havde for nogle år siden i danmark

indsatsstyrke som kunne bruges til fredsskabelse og fredsbevarelse rundt i verden der er også enkelte dele af det danske militær og sågar en del af politiet som laver gavnlige opgaver og derfor skal vi selvfølgelig beholde dem når jeg siger at vi sagtens kan skaffe for eksempel fire milliard kroner over fire år til at komme op på den ene procent er det fordi vi i dag også internationalt set

ordføreren kan bare tage vores engagement i afghanistan som vi nu skal til at rydde op efter det er et reelt oprydningsarbejde fordi krigen var en fiasko den har kostet mange mange penge de penge kunne have været omsat i skoler og

sultbekæmpelse i afghanistan og i andre lande på en meget mere effektiv måde end at sende soldater ud derfor er jeg tilhænger af

ved beskatning af de multinationale selskaber som laver så meget skade og så meget ulighed rundt i verden og så meget undertrykkelse og så meget udbytning så der er masser af muligheder for at omorganisere de mange mange penge der er i vores samfund også til den tredje verden

en strategi som navigatør en stærk strategi kan sikre at man holder kursen også når det stormer og en stærk strategi kan føre til en effektiv ressourceudnyttelse og bemærkelsesværdige resultater til gengæld kendetegner det også en stærk strategi at den indeholder klare til og fravalg at den finder den vanskelige balance imellem ambitioner som kan være idealistiske og en realisme der hviler på pragmatisme og at strategien er prioriteret klart når man lytter til de ordførertaler som vi har

det være meget meget meget svært at se at det

er den samme strategi der refereres til

andre går til kamp mod friheden og det hele kan vi finde underbyggelse i i den fremlagte strategi

vil jeg gerne takke udviklingsministeren for invitationen til en meget bred dialog omkring den nye udviklingsstrategi

sig gøre at samarbejde med åbne dagsordener hvor det ikke kun er taktikken der spiller en rolle strategien er blevet bedre undervejs til gengæld

vil jeg også gerne benytte lejligheden til at

understrege at jeg fortsat synes at strategien lider af to uheldige forhold

svaghed er at det stærke og ind imellem meget ensidige fokus på rettighedssiden overskygger det forhold at den sikreste vej til langsigtet og vedvarende bekæmpelse af fattigdom er økonomisk vækst i udviklingslandene vel at mærke en økonomisk vækst der bygger på produktion og handel på markedsvilkår

for mange år har international udviklingsbistand bygget på skjulte dagsordener hvor den rige del af verden under dække af at gøre gode gerninger i virkeligheden ofte har bidraget til at fastholde udviklingslandene i en ydmygende afhængighed vi burde blive bedre til at rette det kritiske blik imod os selv udviklingsstrategiens anden svaghed er at det

gang understreges at menneskerettighederne er udelelige og ja det er de jo per definition i hvert fald de definitioner vi traditionelt refererer til

bliver det i konkrete situationer nødt til at være sådan at man vurderer pragmatisk på baggrund af det man ser trues civilsamfundets borgere på livet er det klart at beskyttelsen af borgernes liv i den konkrete situation bliver nødt til at blive prioriteret højere end andre rettigheder der ligger højere i behovspyramide er der mangel på mad må man naturligvis prioritere dette før sikring af kulturelle rettigheder i liberal alliance havde vi også gerne set at udviklingsstrategien i højere grad forholdt sig til risikoen for værdiimperialisme i en verden med diffuse konfliktlinjer nye demokratier under udvikling og en ændret magtbalance vil vi i vores del af verden

besinde os på at vi ikke i den gode sags tjeneste kommer til at optræde som som vor tids imperialister

gør som os ret ind vores egen selvgodhed bør vige for respekten for den frihed som ethvert menneske og ethvert samfund burde have til selv at træffe beslutninger vedrørende eget liv og egen udvikling naturligvis indrammet af respekten for andres tilsvarende frihed i liberal alliance ønsker vi en friere og rigere verden vi ønsker en udviklingsbistand og en udviklingsstrategi der

partnerskaber hvor vi ikke optræder som moderne imperialister imperialister vi skal ikke gøre os til dommere siger udviklingsministeren ganske rigtigt vedvarende menneskerettighedskrænkelser skal ikke accepteres

også ganske rigtigt men hvornår siger vi fra hvad skal der til den slags konkrete håndtag savner jeg fortsat i udviklingsstrategien

men det interessante bliver selvfølgelig at se hvordan vi implementerer

fra liberal alliances side

er måske at udviklingsministeren koncentrerer sig om at være det han er nemlig udviklingsminister og ikke drager på korstog i den store verden i liberal alliance støtter vi

det prioriterer i den rigtige rækkefølge

præcist og anvendelsesorienteret så i betragtning af hvor mange ord og alt for mange ord vi bruger i dette folketing skulle vi måske fremover lave strategier der var lige så kortfattede og præcise som forslaget til vedtagelse

danmark leveret bistand til udviklingslandene

der været bred enighed om her i folketinget og det er der fortsat vi er blandt de fem lande i verden som giver mest og som opfylder fns indstilling indstilling om at give mindst nul procent procent af bnp i bistand

formålet med denne store bistand er at bekæmpe fattigdommen i verden og at bidrage til at nå fns

kvindernes udviklingsmuligheder og børnenes ret til uddannelse med meget mere på globalt plan ser flere af målene ud til at blive opfyldt men det sker nok så meget takket være den store økonomiske udvikling i kina og indien som har rykket flere hundrede millioner ud af fattigdommen og ind i middelklassen men det sker heldigvis også i flere latinamerikanske sydøstasiatiske og afrikanske lande

mere personlig frihed og mere demokratisk udvikling de lande i latinamerika og afrika som har haft størst fremgang har netop haft denne udvikling og er gået fra en statsstyret økonomi til en markedsøkonomi dette var den enkle baggrund for at den sidste vk regerings udviklingsminister herre søren pind omdøbte udviklingsministeriet til frihedsministeriet og det var vi enige om i regeringen for det har jo vist sig at med frihed kommer fremgang derfor består fattigdomsbekæmpelse ikke blot i at overføre penge til de fattige men også i at sætte de svageste

og i at give dem selvstændige udviklingsmuligheder derfor indførte vi for nogle år siden mikrokreditterne som gik til disse grupper og herunder ikke mindst til kvinderne disse små og billige lån gjorde det muligt for dem at investere i smålandbrug og mindre virksomheder så de kunne blive herre og dame over deres eget liv den økonomiske udvikling forudsætter økonomisk frihed og et samfund hvor de rige ikke tager det hele og lader de mange hutle sig igennem den økonomiske udvikling forudsætter en skattepolitik der sikrer at samfundet får midler

udvikle sig til et retssamfund og til et socialt retfærdigt samfund udviklingspolitikkens formål er fattigdomsbekæmpelse men fattigdomsbekæmpelsen skal udøves ved

flere mekanismer den økonomiske udvikling skal fremmes

når ikke de svage grupper medmindre deres menneskerettigheder respekteres og at det anerkendes at de har ret

værdigt liv derfor har vi heller ikke noget imod at den nuværende

nu har omdøbt ministeriet til rettighedsministeriet men ret forudsætter også at man har noget at have retten i den ret forudsætter et retssamfund der beskytter den svage mod den stærke og derfor giver vi bistand til udvikling af retssamfund hvor lov og ret ikke er

de første ofre for korruption er de fattige som skal bestikke sig frem for ikke at blive ladt tilbage men den fattige har ingen penge at bestikke med og sidder derfor fast i fattigdommen udviklingen forudsætter også uddannelse for uden den har den enkelte ikke de store muligheder for at udfolde sit potentiale og realisere det liv vedkommende ønsker at leve og bidrage mere til samfundet det forudsætter også et godt helbred eller et sundhedsvæsen som sikrer helbredet når sygdom rammer for den fattige syge der skal betale eller bestikke sig til helbredelse er der ingen hjælp at hente derfor har vi også givet massiv bistand til sundhedssektorerne i ulandene at få lov og ret skabt i et samfund forudsætter at der er demokrati så de magthavere der beskytter de korrupte og selv er en del af korruptionen kan blive stemt væk og og draget til ansvar

fleste udviklingslande talte magthaverne før i tiden om demokrati men de praktiserede kleptokrati de tog udviklingsmidlerne udviklingsmidlerne og lagde dem i schweiziske banker et lille eksempel på den taknemlighed man kan møde

danmark og hvordan man husker danmark oplevede jeg en gang i albanien

by havde givet bistand til opførelse af et domhus et fængsel og til polititræning

det mest anvendte pigenavn i den by var danida

med disse principielle bemærkninger kan det konservative folkeparti tilslutte sig den strategi for det kommende arbejde

strategien og for den brede opbakning jeg er glad for det store fokus der har været blandt stort set samtlige ordførere på menneskerettighederne

kaldt mig rettighedsminister men jeg har dog hele tiden sagt at jeg

som et projekt der handler om både at være fri for nød og fri for frygt

flere hundrede år og som nu står som et af de flotteste og stærkeste resultater og visioner som menneskeheden nogen sinde har skabt skal danne grundlag for vores indsats internationalt menneskerettighederne

kan fordele velstand mere rimeligt det betyder også at menneskerettighederne skal ses som en stærk mekanisme

udfordre de strukturer der holder folk i fattigdom

men som et forsøg på at stå fast på de helt grundlæggende internationale værdier og rettigheder som stort set alle verdens lande har skrevet under på

herre hans kristian skibby som vi står på i zimbabwe og i libyen jeg er glad for den stærke opbakning til at skabe bæredygtig inklusiv økonomisk vækst det er helt afgørende for at bekæmpe fattigdommen

at det skal være en vækst som sikrer arbejdspladser som sikrer at alle kommer med

rigtigt som blandt andet fru lone loklindt og udtrykt det

men jeg tror vi gør det bedst ved at bygge

i form af vækst og arbejdspladser som landene så hårdt efterspørger

tage dialogen om hvordan vi sikrer at væksten bliver grønnere og bæredygtig og hvordan vi dermed sikrer den indsats for miljø og klima som regeringen bestemt vil prioritere også som opfølgning på riotopmødet her til sommer jeg er rigtig glad for den brede opbakning til en indsats i verdens allerskrøbeligste lande fordi det netop her kræver at vi står sammen kræver at vi er enige om at vi

enige om at vi løber en endnu større risiko

bryder sammen og befolkninger

vi må engagere os det er til gavn for befolkningen i de lande og det er til gavn for os selv jeg er glad for det stærke fokus der har været på kvinders rettigheder på

et aktivt civilsamfund nævnt af flere ordførere det er helt

som fru lisbeth bech poulsen tog jeg er helt enig i at det er et område der skal stå centralt

og det vil det gøre jeg er også

af den finansiering landene skal bruge og

vi derfor skal bruge udviklingssamarbejdet som en katalysator som en løftestang til

sikre bredere finansiering både i form af effektive skattesystemer og i form

grundlag for at opbygge retfærdige og ordentlige samfund

og styrke vores udviklingssamarbejde her kunne jeg godt tænke

som da hun hørte om den danske regerings ambitioner om at øge udviklingssamarbejdet med det samme

i verdens fattige lande men i høj grad en investering i vækst og arbejdspladser i europa det tror jeg på det her er ikke kun til gavn for verdens fattige lande det er i høj grad til gavn for os selv væksten skal jo i høj grad findes i afrika i asien i latinamerika det er der der er høj vækst og hvis vi lukker os inde og lukker verden ude i en

bliver det endnu sværere for os at at genskabe vækst og sikre arbejdspladserne i europa

kommer vi til at stå stærkere og så vil vi kunne se at en række af de lande der før har været præget af fattigdom og lav vækst men som nu er præget af fremgang og høj vækst også kan være med til at trække europa ud af krisen så det er ikke kun et spørgsmål om hvornår vi kan få råd det er også i høj grad et spørgsmål om at vi ikke har råd til at lade være det er en investering også i danmark og også i europa så jeg vil gerne sige tak til herre jakob ellemann jensen for forslaget til vedtagelse og tak til alle partier

og jeg håber det bliver en indsats vi kan stå sammen om jeg håber og tror og

vi kan være stolte af det er en indsats der gør en forskel så tak igen for opbakningen tak igen for deltagelsen

samarbejde om implementeringen

jeg synes sådan set at det var en ganske fin tale

når det går den vej men

når vi har nogle af de her afrikanske lande som eksempelvis får

at der bliver født flere

i de her lande

har samarbejde i giver nye muligheder

for danske virksomheder herre hans kristian skibby nævner kenya hvor jeg selv har besøgt en producent af

som i et samarbejde med et dansk gartneri

nu producerer en stor del af verdens

det interessante ved den historie er at det både har givet arbejdspladser i kenya og

givet flere arbejdspladser på fyn novo nordisk grundfos og mærsk engagerer sig

det giver arbejdspladser i kenya det giver også nye muligheder for danmark det er rigtigt at en

netop indsatsen for kvinders rettigheder seksuelle reproduktive rettigheder

effektiv prævention er en af

både i strategien og i dansk

kvinders rettigheder pigers skolegang og

bidrager vi ikke kun til at kvinderne får flere

og bedre muligheder vi bidrager også til en mindre

heldigvis i flere og flere fattige lande

er det at landene kan opleve det gyldne

kan sikre færre børn

selvfølgelig også at det vil være helt grundlæggende

må jo så heldigvis være op til den enkelte kvinde selv men mit andet spørgsmål er

giver målrettet i international støtte til

på udenrigsrådet i eu

to uger siden med med

dansk formandskab sikrede en vedtagelse der

maksimalt pres på resten af europa fordi vi genbekræftede det mål som europa og eu har sat sig samlet om i år to tusind og femten

yde nul procent procent det lægger det størst mulige pres på de lande der endnu ikke

den gode nyhed er da også at der er lande i europa der leverer

briterne går foran og er på vej mod at nå nul

tyskerne erklærer vilje til at gøre mere

er den gode nyhed jo at lande som sydkorea tyrkiet

ordførerens ambition om at der skal være et stærkt

klima og miljø og sagde at det nu var vigtigt med vækst først og så må vi bygge miljø

er ministeren ikke enig i at

den tredje verdens lande kunne skyde genvej og ikke skulle lave så meget forurening og ravage i naturen som de udviklede eller

overforbrug af naturressourcer og den forurening

som i mange rige lande har været konsekvensen af en økonomisk vækst

og tror på at rigtig mange fattige lande

det er den ambition der er i strategien men pointen som jeg forsøgte at udtrykke før er

hvis vi starter med en dialog om vækst og arbejdspladser

og starter vi dialogen der i stedet for at starte med kvoter og begrænsninger reguleringer

udtrykker det direkte over i bæredygtig og grøn vækst og økonomi

det er præcis det strategien skal tilsigte det er

for solenergi geotermisk energi bioenergi vedvarende energi

en mulighed for at fattige lande kan tage springet og undgå nogle af de fejl

naturligvis også ordførerne for

jeg ser som en indikation af at vi har fået udvekslet synspunkterne utrolig grundigt undervejs

i de seneste måneder det er vigtigt med en bred opbakning til den danske udviklingsbistand det er vigtigt både for vores

for vores partnerlande og det er det som vi opnår ved at have en så bred tilslutning som vi ser i dag

det er ikke kun herinde det er også et vidnesbyrd om om en bred forankring i befolkningen og en bred interesse

sted og eksekvere og jeg kan forsikre ministeren om at vi herfra ikke bare læner os tilbage vi skal nok holde øje med at der bliver eksekveret og at vi får god gavn for skattekronerne

så er forhandlingen sluttet afstemningen om det fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted på torsdag den enogtredivete maj totusinde